så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det

jeg foreslår at lovforslaget også her går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter det som vedtaget

en trappemodel på spildevandstaksterne vi har nu både et spildevandsudvalg og vi har et vækstteam

har udtalt at af hensyn til de her virksomheders konkurrenceevne

der er masser af eksempler på virksomheder hvor det gør ondt at vi ikke har en trappemodel på disse spildevandstakster det er jo sådan i det her land at

at den manglende trappemodel betyder en ekstra omkostning på fire tusind kroner per arbejdsplads nnf og slagterierne arbejder på at gøre disse virksomheder konkurrencedygtige en virksomhed har den omkostning på fire tusind kroner fødevareministeren har igangsat et arbejde

for at sikre de arbejdspladser hvis ministeren ville indføre en trappemodel ville det her klare mellem tyve procent og fem og tyve procent af den opgave

de har sat sig for at løse derfor er vi glade for at ministeren har udtrykt lydhørhed over for det her forslag vi giver sådan set nu hermed ministeren en chance ved at være positive over for det her vi har en klar forventning om at der kommer et forslag til en trappemodel og derfor er vi denne gang positive men vi er nødt til at

have en aftale om en trappemodel inden vi går i gang med den store regning på to milliard til klimatilpasninger som kommer i løbet af

kommuner hvor det vil stige med op i nærheden af syv

kroner om året det er rigtigt men som borgere i for eksempel hjørring

jeg ville hellere have været borger i hjørring

fødevarevirksomheden lukkede og det kunne

at man i de kommuner hvor man har en stor virksomhed som betaler en stor del af omkostningerne har billigere vand

hellere ville satse på at beholde deres arbejdspladser

villig til at stemme for forslag som påfører danskerne ekstra udgifter

synspunkt jeg kan så bare notere mig med en vis tilfredshed

indtil nu har miljøministeren ikke givet noget løfte om at indføre nogen trapppemodel miljøministeren har ikke afgivet noget løfte om at hun vil påføre almindelige danskere en

særlige venner i landbruget skal friholdes men det ændrer jo ikke ved den kendsgerning at

at det ikke må blive dyrere at være dansker det må det nemlig gerne

kan bruges til at gøre det nemmere at drive landbrug og nemmere at drive fødevarevirksomhed i

det gerne blive dyrere at være dansker så venstre har

der måske har investeret ethundrede og femogtyvetusind kroner i et nyt solcelleanlæg derfor var det helt afgørende for venstre i de forhandlinger der

at vi sikrede at der ikke blev lovgivning med tilbagevirkende kraft således at de mere end fyrretusind familier

også kan have tillid til den lovgivning der gjaldt da de købte anlægget og dermed de rammevilkår der var gældende for deres køb af anlæg derfor er vi også meget tilfredse med at det lykkedes at komme igennem med det krav for venstre og en række andre partier det er helt afgørende for os at borgere der investerer på det her område også kan

ti år vi krævede at de skulle

i hele anlæggets levetid det lykkedes

og det er vi ganske godt tilfredse med

også tilfredse med at det er sket på en måde så den samlede regning for det her går i nul

område det har også været meget meget vigtigt for venstre endelig er det også godt at vi har fået skruet en ordning sammen som nok er mindre lukrativ men som forhåbentlig betyder at der også fremadrettet opstilles solcelleanlæg i danmark det håber og tror vi på selvfølgelig var det sådan at den gældende ordning var blevet en anelse for lukrativ ingen tvivl om det

er at vi nu får skruet en ordning sammen som sikrer at der også i fremtiden opstilles solcelleanlæg i danmark

sag kan man vel nok sige at det ikke er noget skønmaleri

de udmeldinger der har været fra klima og energiministeren i første omgang sagde

lovgivning med tilbagevirkende kraft

der kommer til at ske et eller andet det sagde klima og energiministeren i juni måned og så gik der rent faktisk tid frem til nu før der overhovedet skete noget det har skabt en kolossal

tilfredsstillende det arbejde er ikke gjort godt nok

ville have flere solceller op det er en rigtig god nyhed for danmark at så mange mennesker har påtaget sig et ansvar for den grønne omstilling og har bidraget ved selv at investere i solcelleanlæg på deres egne tage vi har på den ene side skullet

og ønske om at der kommer flere solceller i fremtiden og på den anden side

bliver brugt fornuftigt og bliver brugt mest effektivt i forhold til den grønne omstilling og der har vi kunnet konstatere at den årsbaserede nettomåleordning og muligheden for at private solcelleejere har kunnet anvende de erhvervsmæssige skatteregler samtidig med at der har været et kraftigt prisfald i markedet for solcelleanlæg har medført en eksplosiv stigning i antallet af små solcelleanlæg som jo har afspejlet at vi skulle ind at justere

det var rentabelt med en mindre lukrativ ordning så vi skal passe meget på med hvordan vi får brugt skattekronerne

det faktisk bliver muligt for os at lave den massive grønne omstilling

den hidtige ordning har været indrettet på en måde der gjorde at alle danskere

betale for at parcelhusejerne har haft den her fordel ved at kunne sætte solcelleanlæg op på deres tage det vil altså sige at hver eneste danske skatteborger har været med til at bidrage til den grønne omstilling det har der været en rimelighed i på den gamle ordning inden prisfaldet kom på solcellemarkedet men det er klart at når man ser så kraftigt et fald i priserne på solcellemarkedet

bliver vi også nødt til at gå ind og se på om man måske kunne lave en ordning der stadig væk gjorde det rentabelt men som ikke gjorde det til et ekstraordinært guldrandet papir for os i socialdemokratiet har det også været vigtigt at det ikke bare var parcelhusejerne der kunne få adgang til at sætte solceller op

eksempelvis andelsboligforeninger og almennyttige boligselskaber og derfor lægger vi meget vægt på at der i aftalen står

de ordninger der gør sig gældende for parcelhusejere

de almennyttige boligselskaber det er en passus som vi vil følge nøje så vil jeg sige at

skal ske for dem som allerede har investeret i solcelleanlæg vi er meget tilfredse med at vi

en tyve årig overgangsordning for alle dem der allerede har investeret i solcelleanlæg og jeg vil gerne understrege en ekstra gang for der har været så mange myter og snak i aviserne om det her

en yderligere udbygning af solceller frem til

og når den samlede udbygning overstiger fem hundrede

er der eventuelt mulighed for at justere afregningsreglerne i forligskredsen for os er det jo

løbet ud ad alle de forskellige spor der skal til for at lave en grøn omstilling af den danske energisektor og med solcellerne mener vi også vi opnår et ganske betydeligt folkeligt engagement i det og derfor ser vi selvfølgelig frem til at

justeret på en måde så vi også kan se skatteyderne i øjnene samtidig med at det stadig væk kan betale sig

dermed kan socialdemokratiet selvfølgelig støtte

installeret et anlæg under

den ordning var blevet for lukrativ for

ordningen efterhånden blevet så god at det var

der betalte for at en minoritet kunne få lavere elregninger

grundlæggende ikke er rimeligt

nok ikke helt så attraktiv som den gamle ordning var

helt sikker på at der fortsat vil være folk som vil investere deres sparepenge

en vigtig prioritet for dansk folkeparti i løbet af forhandlingerne at vi fik sikret en rigtig god overgangsordning for de mennesker som allerede havde købt et anlæg under den gamle ordning som bekendt spillede regeringen jo ud med at

der skulle være en overgangsperiode på ti år hvor man kunne fortsætte under

mens vi fra dansk folkepartis side og flere andre partiers side stod fast på at det skulle være en meget længere periode så det er meget tilfredsstillende

at vi landede på tyve år hvor man kan fortsætte

de gamle regler en anden vigtig prioritet for dansk folkeparti

rammevilkår for kollektive

andelsboligforening en ejerforening

øsamfund eller hvad man kan

investerer i et et kollektivt solcelleanlæg det har været vigtigt for os at sikre at der også er gode rammevilkår for en sådan investering

også fået med i i den her aftale alt i alt synes vi

det er en rigtig god aftale som stadig væk sikrer at der er gode investeringsvilkår

der er de her gode rammevilkår som både den nye og gamle ordning

frigiver et enormt potentiale af folks egne sparepenge til investeringer

i grønne teknologier og investeringer i

vi tror simpelt hen det er nogle nogle investeringspotentialer som aldrig havde været til stede

havde været en ordning som den her derfor er vi rigtig godt tilfredse med med aftalen et element i aftalen

som ikke direkte er med i lovforslaget her men som jeg alligevel vil berøre

have en nærmere analyse af vilkårene for husstandsvindmøller

jeg håber at ministeren i sin fremlæggelse vil komme ind på hvornår vi kan vente en sådan analyse

sige at vi i dansk folkeparti som jeg har sagt er godt tilfredse med med aftalens indhold og

en betydelig rolle det som jo nok har overrasket os

kombinationen af de ordninger vi fik lavet for nogle år siden og

det voldsomme prisfald på på solceller førte til at

vi faktisk fik et økonomisk problem

den samlede energiaftales

var det absolut nødvendigt at lave den nye

kan have en solcelleudbygning og at det fortsat kan komme til at spille en rolle oven i købet en større rolle end vi forudså

derhenne at det betyder mere i

da vi lavede aftalen

var nogle der fandt ud af at de kunne benytte

for at det kunne trækkes fra som erhvervsvirksomhed fik vi nok lavet en ordning som ingen på det tidspunkt havde tænkt igennem hvor gunstig kunne blive

så noget af det vi faktisk reparerer fremadrettet

det har der selvfølgelig været lidt forskellige diskussioner om dem vil jeg ikke

almindelige periode

ude i landskabet hørt nogen kritisere det og det vil sige at det har vi

går i stå det er jo ikke sådan at man ikke kan

lavet det som det var tænkt det må vi kigge på i i

udvalgsarbejdet men intentionen er jo at der skal være

mere ligeligt forhold mellem

beboerforeninger vi er tilhængere af og er glade for at det

de skal kigges efter i sømmene i den forstand

solceller og derfor må vi også kigge på det fremadrettet men det bliver ikke i det her lovforslag som så vil omfatte dem indtil videre

vi har lavet den politik det sidste jeg vil sige

men vi har altså indsnævret det antal år

som vi ellers ville have fået men man kan

jo ikke både blæse blæse og have mel i munden nu har vi løst et problem her og jeg håber ikke vi har skabt et problem

men det væsentlige eller det overraskende som

om den analyse som ordføreren er inde på omkring en solcellestrategi jeg har læst mange steder at der skulle laves en analyse og det her blev jo betragtet som en strategi på baggrund af en analyse

energipolitisk analyse af solcellers placering i fremtidens energi bag det her lovforslag der ligger den banale kendsgerning at man har indført nogle støtteordninger til solceller som gav statskassen et problem

ligger bag det er fordi vi stadig væk har et energiafgiftssystem i danmark som er baseret på at folk skal blive ved med at bruge rigtig meget energi de må ikke selv producere

kommer statskassen til at mangle penge det er sådan den logik der ligger bag det her og det kunne såmænd godt have fået enhedslisten til at sige at det er et problem som de partier som har den opfattelse af statslig økonomi som har været bærere af de tidligere aftaler på

finde en løsning på vi har så valgt alligevel

indgå i den her aftale og det har vi fordi vi faktisk synes

det er jo rigtigt at ud fra en energipolitisk målsætning en energistrategisk målsætning

ville det være rigtig godt hvis den nuværende udbygning af solenergi ville fortsætte

situation at vi i løbet af relativt kort tid ville have ti til

og firs procent vindenergi og det kunne så komplementere hinanden det ville være en rigtig klog strategi jeg håber da også

man ikke skal lovgive med tilbagevirkende kraft og det har man jo været utrolig optaget af fra de borgerlige

gjort ondt på dem men det har bestemt gjort ondt på os

at der fortsat kan ske en udbygning af solenergi

vi har lavet vores egne beregninger og kan konstatere at ikke alle de beregninger der er lavet er lige lødige det er ikke energiministeriet der har lavet de mindst lødige skal

rose ministeren sige men men pointen er jo

solenergiløsninger som giver mulighed for at den almennyttige boligsektor andelsboliger landsbyfællesskaber kunne etablere solcelleanlæg og få

er det vi skal satse på vi fik igennem forhandlingerne en række synes vi selv gode forbedringer og

læse høringssvarene fordi de jo kunne skabe forvirring i deres sind

forventer at der blandt forligspartierne bliver en drøftelse af de høringssvar der er kommet ind med henblik på at overveje om der er behov for at ændre i det vi har lavet vi var jo enige om at der skulle være en tilbagebetalingstid på ti år jeg forstår godt regeringens synspunkt nemlig at det kan man ikke skrive ind i en lov

man jo diskutere det og hvis det er sådan at

kan argumenteres seriøst og sagligt for at det ikke sker

i diskussionen af hvornår vi skal evaluere den ordning

har udgangspunktet jo været det spændende og interessante synspunkt at vi skulle evaluere når det

snakke om det her igen meget alvorlig brug for snakke om det

det her lovforslag som et led i en eller anden god og klog strategisk beslutning om solenergiens placering i dansk energipolitik men som en lille pragmatisk bøje nakken for den logik som findes i finansministeriet og skatteministeriet om et i virkeligheden ikke særlig fornuftigt

afgiftssystem med den lille ambition at vi så alligevel fremadrettet kan få vedtaget noget klogt om solenergiens placering i dansk energiforsyning hvor det er vores klare opfattelse at det har været håbløst undervurderet og

nytegnede private solceller vil gå fuldstændig i stå det synes jeg er ærgerligt

brænde til brændeovnen og man sætter husstandsvindmøller op og får strøm til eget forbrug

dette lovforslag handler om så må vi indrette vores samfund så det kan lade sig gøre

statens og finansministerens lange fingre skal ned

der er meget få frirum tilbage

borgerne herhjemme som staten ikke blander sig i i sidste uge var det lystbådesejlerne der fik et drag over

jeg er overbevist om at når denne ordning med solceller har været så succesrig så er det fordi man her kunne blive herre i eget hus

sig selv på en miljømæssig rigtig måde og komme ud af statens kløer i en lang periode altså afgifterne på elregningen er

gået én vej nemlig opad

som har knyttet sig til til den her ordning har også gjort at man selvfølgelig er blevet meget mere optaget af at spare på energien hvilket alle partier her i folketinget jo er

det bliver selvfølgelig også langt mere nærværende når man selv har taget en stor beslutning ved køkkenbordet måske og hertil kommer at ordningen med en måler der løber baglæns er forjættende let

det står i skærende kontrast til den elregning

myriader af afgifter

og som ingen forstår og til den nye ordning med divergerende satser på afregning af solcellestrøm som også er rigtig vanskelig at forstå

ned i en dybtfølt følelse af at gøre noget rigtigt

være herre i eget hus uanset

med tilbagevirkende kraft og derfor føler folk sig

for mig at se kort

en provenutabsanalyse så jeg tror ikke at der er meget solcelleanalyse i det her det er ren økonomi der er heller ikke meget strategi i

filosofere lidt over den problematik for ellers kan man jo

ikke komme frem til de her besynderlige begrundelser

skal være attraktivt at bruge strømmen når den bliver produceret kan vi læse man kunne spørge

energipolitiske faglige begrundelse for at det er godt at være hjemme om dagen

om natten hvor forbruget er lavt og hvor vi må sælge

billigt til eksempelvis nordmændene

altså ikke meget strategi i det er faktisk ret

men men sparepærer bliver mig bekendt ikke beskattet så der er rigtig mange dilemmaer i det

der når frem til den her ti årige tilbagebetalingsperiode

hvor meget de er hjemme når solen skinner de kan ikke lave de her regnestykker der er alt for stor usikkerhed og derfor bliver folk forsigtige og så går de i baglås og så kommer de ikke ind i de her ordninger ministerens tal og forudsætninger vil aldrig holde jeg vil godt her fra talerstolen

folketingets medlemmer hvis det viser sig at man bare tilnærmelsesvis

forudsætninger som ligger i i aftalen det er og bliver et skønmaleri men omvendt

så alle kunne deltage tommelfingeren

så jeg synes på mange måder

have frihed og klare sig selv og være

betale for at nogle så bliver undskyld herre i eget hus det tror

den normale definition på det med at være herre i eget hus hvis staten skulle blande sig udenom og det vil jeg

er det så ikke rigtigt at det ville betyde at det ikke kunne betale sig for ét eneste menneske at sætte solceller op

virkeligheden er jo at den eneste årsag til

i øvrigt også i den almennyttige sektor er at vi ønsker en grøn omstilling og at vi derfor laver tilskudsordninger og de tilskudsordninger skal selvfølgelig være så fornuftigt skruet sammen at de følger markedet

og tyve år efter hvad er så problemet jo problemet er jo at vi har lavet et så indviklet afgiftssystem så vi nu går hen og kalder det tilskud jeg forstår godt hvis man skulle betale en pris

hvis det skulle være tilfældet men det kunne

være herre i eget hus at sætte sin egen vindmølle op og sætte sine egne solceller op og så i øvrigt være uafhængig af statens

lange fingre som jeg forsøgte at forklare det er da

ikke tilnærmelsesvis være ti års tilbagebetaling på de solcelleanlæg det er jo tilskudsordningerne der har gjort at solcellerne har gennemløbet det forløb de har hvor der er sket en eksplosion i antallet

normalt synes synes jeg da at jeg hører liberal alliance sige at vi skal være forsigtige med skatteyderkronerne

jo præcis det vi er her vi tager hensyn til at de danske skatteydere ikke skal betale for de solcelleanlæg der står på urimelig vis skatteyderne skal være med til at finansiere en grøn omstilling men jo ikke på en måde

at folk tjener titusinder af kroner ud over hvad man kan synes er rimeligt for at få tingene til

svært ved at forstå at det ikke er at være herre i eget hus at man betaler for den ydelse man får det er jo netop fordi vi har fået så mange afgifter at lige meget hvad man gør

det til at fremstå som et tilskud jeg synes det er at være herre i eget hus at bygge sit eget anlæg ligesom

at bygge sin egen vindmøller og så få den strøm man har brug for i sin husstand det vil

de ordninger ikke skal rulle statspenge ud på den måde hvis vi regner baglæns

i tvivl om at selvfølgelig skal det være en ren ordning altså at energipolitik er energipolitik vi får blandet tingene fuldstændig sammen

han vil gerne have skruet ned for staten og velfærden vi andre vil gerne bevare velfærden derfor har vi et vist ansvar for at der kommer penge i statskassen

fat i en rigtig god pointe

vi har indført noget vi kalder forsyningssikkerhedsafgift som ikke har en pind

en afgift på vedvarende energi fordi vi ellers

herre villum christensen sagde som jeg synes er helt forkert han sagde at

tale om at der blev lovgivet med tilbagevirkende kraft kan herre villum christensen komme i tanke om et eneste område på skatteområdet hvor man med så stor nidkærhed

energiministeren har

kunne være tale om tilbagevirkende kraft for det er rigtigt

under en og der er jo altså også sket ændringer det kører jo ikke bare videre

kæmpe problemer med finansieringen af det hvem kommer til syvende og sidst

der bliver fem milliard kroner for dyr på grund af det her kan komme rigtig mange problemer jeg hørte også

per clausen var meget bekymret for

femten for vi ved jo ret hurtigt om det her bliver en succes eller ej jeg håber da meget at man lytter til hvad

det vise sig fuldstændig

nogen berettigelse i den her investering er blevet beskyttet ekstremt meget takket være en ihærdig indsats fra de borgerlige partier

udskyde vindmølleparker og så videre end risikere at de lovgiver normalt i skatteanliggender i

er det helt urimeligt at herre villum christensen siger at der lovgives med

ud fra nogle bestemte vilkår og så opdager man at det bliver lavet om og man får den der diskussion i pressen og

end hvis man ruller nye regler ud

privat beslutning der er brugt meget krudt på

kan sammenligne det her med alle mulige andre justeringer i skattelovgivningen

prisen er borgerne skal kunne betale

var så årsagen til at vi havnede i en problemstilling hvor vi skulle se på den ordning vi her havde

og afregningspriser ja det var jo at man tidligere havde lavet en afregningspris som gjorde at

vi støtter jo at folk tager et personligt ansvar og medvirker til

omlægning det synes vi er godt og det roser og anerkender vi og det

vi ikke vil være med til at tilbagevirkende kraft når vi nu skulle ændre på reglerne vi synes de forudsætninger vi har givet folk

der synes det er for dyr en regning at man må udskyde havvindmølleparkerne

og behandle borgerne ordentligt for man kan ikke synes jeg fra politisk hold tillade sig at ændre på præmisserne det sagde vi fra dag ét da den her debat kom op og over tid fik vi opbakning først fra venstre og senere også fra ministeren og andre partier og det glæder os

var prisen for at sætte et solcelleanlæg

og derfor er det også rimeligt at se på

er mange små virksomheder der havde købt ind

komme i et konkret mode så vi kunne få en beslutning truffet

have haft et solcelleanlæg og var klar til det

jo alle dem der køber almindelig el strøm energi

det var blevet for favorabelt

må da være fair det kan jeg da slet ikke forstå at liberal

jo direkte imod det som liberal alliance den ene gang efter den anden har stået og talt om her

mange støtteordninger der er unødvendige og det var det her jo i den nye ordning og

vi giver tyve år hvor folk kan være på uændrede vilkår og efter de tyve år kan man jo gå over på den nye ordning så man kan jo stadig væk bruge sit solcelleanlæg og man kan stadig væk have en indtjening ikke helt så høj som i dag men man kan have en rimelig indtjening jeg er også nervøs for om der kommer en stopeffekt fordi vi nu fuldstændig ændrer systemet der er skabt en usikkerhed og hvad sker der nu og det næste stykke tid

det ikke så attraktivt som det var før så der kommer en stopeffekt det er jeg ikke i tvivl om måske kunne vi have imødegået det med en lidt lidt længere overgangsordning

men over tid håber jeg og det kan jeg et håb om at flere

investere i solcelleanlæg og på den måde bidrage til en grøn omlægning

jeg ser selvfølgelig også positivt på at vi nu får de store anlæg over seks

at det bliver muligt for andre end parcelhusejere at man i fællesskab

investere i et anlæg og medvirke til grøn omlægning og producere grøn energi det synes jeg er fremragende og så synes

være passende at vi overvåger

kommer til at gå med solcelleanlæg og

handlet så vi evaluerer det her om et års tid og igen året efter for at se

præmisser vi har givet er tilstrækkelige til at den her energikilde solcelleanlæg

på hundrede procent vedvarende energi det er glædeligt ligesom det er glædeligt i sig selv at solceller er faldet så meget i pris at både private og erhvervsliv og stat og kommuner kan få mulighed for

her forslag er at netop alle nu kan være med

parcelhusejerne men også de mennesker i danmark der

alle får mulighed for at være med nu tænk engang at leve på et tidspunkt i historien hvor vi da vi fejrede nytår sidste gang regnede med at vi i to tusind og tyve

fordi solceller var så dyre at det simpelt

en situation hvor der foreligger en bred politisk aftale

i to tusind og tyve fordi solcellerne over ganske få år er halveret i pris det siger noget om at der sker noget på energimarkederne og det er spændende

en politisk aftale med alle partier i folketinget bortset fra liberal alliance

at tage ansvar for energipolitikken

nu skal den så udmøntes i det her lovforslag udgangspunktet er at vi også fremover skal have flere solcelleanlæg i danmark men at udbygningen ikke skal drives af overkompensation vi skal sikre at vi ikke støtter mere end nødvendigt for at fremme en positiv udvikling endelig er der med udbredelsen af solceller behov for at sikre at også solcelleejere får et incitament til at

på prissignalerne på elmarkedet det bliver der behov for med det fremtidige smarte elsystem som vi

at udvikle lovforslaget her indebærer forhøjede afregningspriser til

den gældende afregningspris det skal så kompensere for at den årsbaserede nettoafregning ændres til en timebaseret nettoafregning samtidig indrettes støttesystemet sådan at flere boligformer kan få glæde af støtten til at

vedvarende energianlæg isoleret set kan blive skattemæssigt betragtet som selvstændig virksomhed og dermed opnå gunstige fradrag der indføres også en overgangsordning for alle dem der har investeret i

investeret inden fremsættelsestidspunktet

fortsætte på den årsbaserede nettoafregning i tyve år til de enkelte ordføreres bemærkninger vil jeg gerne anføre følgende både venstre og konservative er

set glade for forslaget men anfører at processen op til

indgåelse ikke har været optimal og der er også lidt kritik af

har været optimalt jeg har også været ude med offentlige

den første til at beklage til gengæld deler jeg ikke kritikken af at timingen af det har været forkert

en aftale hvoraf det udtrykkelig fremgik at vi skulle

så det ville være mærkeligt hvis jeg skulle gå rundt i offentligheden og sige

en

at der var behov for at ændre på de her vilkår

ud fra et lukket lokale som ingen vidste vi sad i og sagde bum nu ændrer vi hele ordningen det

mere positiv stemning omkring de ændringer vi nu vedtager men

også sf er inde på husstandsmøllerne hvornår kan vi forvente noget vi sidder og kigger på forskellige modeller i øjeblikket og jeg håber

måske ovenikøbet kan nå at få det med som et ændringsforslag

garantere for det kræver at vi kan blive enige

enhedslisten analyserer hvad

ned og sige ja en del af behovet for at kigge på det her var da at der pludselig var et meget stort hul i statskassen som ovenikøbet voksede

hele verden fokuserer på danmark i øjeblikket og vi bliver inviteret til at deltage i udviklingen af kinas energistrategier vietnams energieffektiviseringsstrategier sydafrikas udbygning med vedvarende energi

der har gjort det mest omkostningseffektivt og mest til glæde

at forbrugerne får den så billigt som muligt

det er det der skaber succeshistorierne det er stadig sådan at solceller

fem gange mere at installere

kunne vi få fem gange mere vedvarende energi ved

energi i de kommende år naturgas fjernvarme biomasse og så videre og det er rigtigt at den strategi har vi ikke lavet endnu men det giver også kun mening at lave den solstrategi i sammenhæng med alle de andre energiformer for at

at der er basis for sol der er meget der tyder på at det fungerer fint og komplementært i forhold til vind men

så kan vi få det til det halve

have investeret hele puljen nu

skal holdes i gang for at få den teknologiudvikling og det er jeg overbevist om at det her lovforslag også vil sikre det fører mig til herre villum christensen

til hele folketinget hvis det viser sig at vi får installeret de megawatt solceller som vi regner med i det her lovforslag det vil jeg huske og det vil jeg glæde mig til ellers kommer herre villum christensen jo langt omkring fra lystsejlere til nordnorske vandbassiner og være herre i eget hus

ene er de meget negative forventninger til

kan levere der er mange

vil bare opfordre herre villum christensen og alle andre interesserede

der ligger for solceller i dag så vil man kunne se at de prisforudsætninger vi lægger til grund

og det er den anden ting som vil være mit bud til

rigtigt at det der er tale om her

men sagen er jo at om man giver

i sidste ende kun de danske forbrugere og skatteydere til at betale regningen så man kan kalde det mange forskellige ting men det der er sagen her er vil vi

vi behøver til én gruppe af danskere nemlig parcelhusejere

der justerer støtten i takt med at priserne bliver billigere og alle danskere kan få del i solfesten jeg er ikke i tvivl om hvad der er det ansvarlige svar på det spørgsmål det er selvfølgelig ja den her ordning trængte til at blive justeret ja vi

udvalgsbehandlingen herunder hvilke ændringer i forskellige bekendtgørelser der skal til for at almennyttige boliger

komme ind på det her marked

bare et tilsagn om at det kommer vi selvfølgelig også til at kigge

tak til alle partier der indgår i det her forlig tak til alle de aktører derude der har deltaget med stort engagement nogle gange næsten voldsomt engagement i debatten men det er vigtigt at vi har kunnet tage den debat

vi nu ender med en aftale som efter min bedste

stadfæster den tradition vi har

for at lave brede flertal det har krævet at mange partier har skullet

når røgslørene letter

tror jeg altså vi er kommet i en situation hvor vi pludselig har fået mulighed for at få

finansieret ind oven i det energiforlig vi lavede i marts måned i år til gavn for klimaet til gavn for danskerne

at ministeren ofte deltager

vil folk gerne høre om men kan der ikke være en lille orm der gnaver i ministeren

så meget vind vi skal have så og så meget af det ene og det andet hvilket

jeg kigger ud i fremtiden

kigger tilbage på de sidste ti års udvikling så er jeg ret sikker på to ting

kan sige præcis hvordan og hvornår det vil ske den ene er at de begrænsede ressourcer altså fossile brændstoffer vil stige strukturelt

oplever et shellgaseventyr i usa i en periode

så vil efterspørgslen blive så stor at presset på fossile brændstoffer

på dem vil stige hvorimod priserne på vedvarende energi

igen jeg kan ikke sige hvor hurtigt og hvordan men det er det overordnede perspektiv så når vi skal udskifte vores elkapacitet

men jeg synes det er godt for branchen hvis den kan få

hvis man allerede er blevet klogere om et halvt år og alt er gået dødt vi snakker jo meget om grønne arbejdspladser

alt andet ville også være mærkeligt med den meget heftige aktivitet der har været i de sidste måneder så jeg mener ikke at man kan vurdere effekten af det her lovforslag

før vi kan gøre det så bare lige en bemærkning om det med fremtiden hvis jeg skal vælge i dag om jeg vil bygge et kulkraftværk eller en vindmøllepark så

at den situation vi er i nu viser at de energifremskrivninger som man lavede var fuldstændig forkerte at det var en fuldstændig fejlvurdering af solenergiens potentiale man baserede energiaftalen på

vi derfor har al mulig grund til når vi skal samle op på den samlede analyse at overveje om nogle af de beslutninger med fokus på bioenergi og så videre i

var fejlagtige fordi vi har mulighed for langt tidligere end vi troede at få solenergien placeret centralt

og en af grundene til at vi laver den

for dyr en pris at betale for noget der er faldet så meget i pris

at svare på det andet spørgsmål jo

heller ikke jeg heller ikke energistyrelsen

glædelig begivenhed ovenikøbet er der mange eksperter der mener at den udvikling vil fortsætte blandt andet fordi lande som danmark tyskland og andre

forventningen at vi vil styrke danmarks forsyningssikkerhed fordi danmark bliver mindre afhængig af at skulle importere olie kul og gas og andre energiformer til danmark det er også en vigtig del

energipolitik at sikre forsyningssikkerhed og stabile priser på vores energi hvad er så sandsynligheden for at vi når målene den betragter jeg som overordentlig

et af de lande i verden der er bedst til at planlægge inden for energisektoren det er et af de områder som vi historisk

planlægge det her på så jeg er rimelig optimistisk i

altså ikke et argument for at så skal vi

i danmark af to grunde den

den anden grund er at det her i modsætning til hvad man

i øjeblikket ligger de danske elkostpriser under gennemsnittet i eu hvis vi kigger på virksomhedernes elpriser

selv om eller måske

det er fordi vi har et godt marked og det er fordi vi gør det her på en effektiv

blandt andet dette lovforslag er et udtryk for

og herunder også meddele egen stillingtagen til

finanstilsynet har generelt foretaget stramninger af bankernes regler

inddrages banktilladelsen med den nye

med tillæg af de særlige risici som det konkrete pengeinstitut har

vil alt andet lige kunne medføre at der også her relativt hurtigt

weekendlukninger og lignende med forslaget sikrer man at der bliver en mulighed for at pengeinstituttet i den henseende at hvis det er

det synes jeg lyder ganske fornuftigt

hvordan finanstilsynet udfører

arbejde herunder også hvordan vi her i folketinget fører kontrol med finanstilsynets arbejde det er et emne

ved flere lejligheder og som vel også er blevet aktuelt i af de seneste tv udsendelser

andet element

i henhold til forslaget fremover skulle ske indberetninger

interbankudlån

ikke nogen faste rentesatser det kan holdes op imod så en eller anden form for kontrol må her gør man i hvert fald et forsøg på det idet disse referencerenter herunder

jo er noget der betyder meget for mange mennesker og mange virksomheder så venstre kan også støtte den del af forslaget

videregives oplysninger til politiet

på et væsentlig tidligere tidspunkt med henblik på den politimæssige efterforskning heller ikke det har vi indvendinger imod

det skal advare mod risici på det finansielle område

det finansielle råd heller ikke det har vi nogen bemærkninger til så bliver der talt om

tilsynsreaktionerne vi er tilhængere af offentlighed omkring tilsynets reaktioner og også omkring tilsynets arbejde som jeg var inde på i det omfang det nu kan lade sig gøre med respekt for tavshedspligten

fremgår at man også via forslaget forudsætter at der sker øget offentlighed omkring indgivelse af

på et meget meget tidligt tidspunkt der er nogle folk der bliver anmeldt til politiet

politiet og politiet er flittige til at bekræfte at de har fået den jeg vil nok sige at vi under udvalgsbehandlingen bør se på

der ikke skulle indleveres en politianmeldelse men det var et argument for at man måske skulle overveje hvornår man offentliggør noget sådant

indeholder også noget andet nemlig et forbud mod anvendelse af køn ved beregning af præmier og

det har jeg dermed ikke nogen bemærkninger til selv om det

afslutningsvis bemærkes at der i forslaget er reaktionsmuligheder og sanktioner ved overtrædelse af reglerne om shortselling reglerne

og emir forordningen og sepa forordningens gennemførelse og

tale om bestemmelser om håndhævelse af de sanktioner og de forordninger der i forvejen er direkte anvendelige i dansk ret og det kan

en efter en sejlet ind i problemer

med til at afdække et billede af en ureguleret bankverden hvor langtfra alting er gået efter bogen derfor er

øget tilsyn med banksektoren hvis bankerne skal gøre sig forhåbninger om

hos forbrugerne det står vi ved i danmark og det står vi ved i i eu det aktuelle lovforslag skal ses i netop det lys og derfor har det

magtpåliggende for regeringen at sikre en øget gennemsigtighed i sektoren i sin helhed er lovforslaget en kompleks størrelse og indeholder mange delelementer

overordnet kan det siges at formålet med lovforslaget er at styrke tilsynet med de finansielle virksomheder

eventuelle overtrædelser desuden indføres

den finansielle krise internationale regelsæt i form af forordninger og tilsyn jeg vil gerne benytte lejligheden her til at takke ministeren for at have inviteret udvalget til teknisk gennemgang af det komplicerede forslag da det er så stort et kompleks

tænkt mig at gennemgå alle lovforslagets mange sider det gjorde min ærede kollega fra venstre heller ikke

sagen som lovforslaget også omfatter med lovforslaget forbedres muligheden for at udveksle oplysninger med anklagemyndigheden og politiet på baggrund af oplysninger fra finanstilsynet der indføres administrative bødepålæg i flere tilsynslove der indføres nye regler om fusioner bestyrelsens uafhængighed i sparekassefonde sikres reglerne om optagelse af lånemidler til brug af understøttelse af særligt dækkede obligationer med videre ændres der indføres

at anvende køn ved beregning af præmier og ydelser pensionstilsagn i

nationale lovgivning med henblik på at sikre håndhævelse og sanktionering for overtrædelse af shortsellingforordningen emir forordningen og sepa forordningen der etableres et systemisk risikoråd de skal have en rådgivende funktion

skal adressere systemiske risici på det finansielle område det finansielle virksomhedsråd og fondsrådet sammenlægges til det fremtidige det finansielle råd der sikres øget offentlighed omkring finanstilsynets arbejde der indføres mulighed for at finanstilsynet kan varetage opgaver mod betaling

fastlægges hvilke bestemmelser i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme som finder anvendelse for virksomheder og personer omfattet

aktioneringsforordningen desuden videreføres overgangsordningen i § fem og tyve a i lov om finansiel virksomhed der sikres en ny tilgang

sidst men altså ikke mindst indføres der tilsyn med fastsættelse af referencerenter

her blev det konstateret at

en række svagheder blandt andet at renten ikke længere er markedsbaseret og at bankernes procedurer og egenkontrol ikke har været tilstrækkelig

at genskabe tilliden til referencerentesystemet som spiller en vigtig rolle i det samlede finansieringssystem derfor etableres et tilsyn med fastsættelse af renterne

vedrører forhold der ligger tilbage i tiden med lovforslaget bemyndiges bemyndiges finanstilsynet således til at undersøge bankernes interne materiale

på den måde sikres tilliden til kommende renter og vi kan samtidig komme til bunds i om der tidligere har været manipuleret

det er på alle måder en god løsning

problematikken med de ord kan socialdemokraterne

vi kan se at der er behov for at vi gør hvad vi kan fra politisk side for at sikre at der er tillid til den finansielle sektor her i danmark ikke mindst på baggrund af de tragiske bankkrak der har været

evne og motivation man har som privat investor til at placere sine penge i eksempelvis bankaktier godt nogle steder

hen synes at der måske er en for stor risiko ved det

det utrolig vigtigt at vi fra politisk side har en motivation og en forståelse for at det er vigtigt at vi tilrettelægger vores lovgivning sådan at vi kan øge den tillid der skal være og kan være til den danske banksektor alle de steder hvor det er lovmæssigt muligt og der er det her lovforslag

af dem som jeg synes er med til at gøre det absolut bedre for de forbedrede muligheder der bliver med håndhævelse af finanstilsynets rolle

er sund fornuft i den her situation ikke mindst fordi en af lovændringerne jo gør at der bliver en

se at der i nogle banker har været behov for en større grad af

har nogle udfordringer som vi skal gøre op med det er jo sådan at vi på den her baggrund får mulighed for at

vi har mulighed for at gå ind at hjælpe bankerne skal vi selvfølgelig også gøre det men andre steder er det så også nødvendigt at vi stiller nogle større

renten som vi jo alle sammen har fulgt i dagspressen igennem flere måneder

positivt at vi får sikret

undersøgelse de steder hvor det er nødvendigt set i forhold til om

lagt op til at der skal være nogle ændringer af de

baggrund for for finansområdet og det har vi egentlig ikke så mange kommentarer til jeg synes det er sund fornuft altså vi opretter et nyt

det systemiske risikoråd og det er jo fint nok men jeg synes også

måske er ganske klart fornuftigt at vi så samtidig vælger at få to andre råd lagt sammen så vi ikke begynder at få råd på råd på råd så med det her lovforslag får vi ikke flere råd men vi får måske

myndighed så

danske banker det er også med til at øge vores andres muligheder for at øve indflydelse på bankerne set i forhold til at vi jo har finanstilsynet som er en absolut stor aktør på det her område og det er nødvendigt i den situation som det danske samfund står i det er nødvendigt

skabe den tiltro til de finansielle markeder i danmark ikke mindst til bankaktier

danske investorer og småsparere som både har købt garantbeviser aktier og så videre i de her banker og der er vi altså nødt til at være sikre på at vi er på et

dansk folkeparti at vi er vi har stadig væk en stor tiltro til at vi har et sundt bankvæsen i danmark det er også derfor vi kan se at danmark er et sted hvor det er gået relativt smertefrit

europæiske og den verdensomspændende finansielle krise danmark har store udfordringer men de kunne have været endnu større hvis ikke vi havde en god finansiel sektor i danmark den skal vi beholde

almindelige lån fordi det er en referencerente og derfor

det meget vigtigt for almindelige låntagere og virksomheder og boligejere hvad den

af bankerne og derfor er det rigtig godt at vi indfører et offentligt tilsyn så vi kan kontrollere om renten er korrekt fastsat

den danske økonomi og derfor er vi glade for at kunne sende det her lovforslag videre i udvalg i dag så vi får lavet det her tilsyn

også en ny praksis over for banker som er nødlidende finanstilsynet vil være mere tålmodige så banken får mulighed for at rette op på sin økonomi

noget som en række små banker er tilfredse med fordi det giver dem en ekstra mulighed inden de bliver

vil den stadig væk blive afviklet eller blive lagt sammen med en

indfører loven også et systemisk risikoråd som skal rådgive os herinde i folketinget om grundlæggende udfordringer på det finansielle område vi håber at det kan være med til at undgå boligbobler og andre finansielle kriser fordi det her råd kan råbe vagt i gevær inden noget løber løbsk for det fjerde

sammenlægger vi to finansielle råd på det her område og det bliver så ét samlet

radikale venstre at realkreditrådet får plads i det

nye råd og det står nu i bemærkningerne at det får de

vi rigtig glade for realkreditrådet repræsenterer realkreditforeningerne og vi synes at de skulle med i dette råd for at den del af sektoren også bliver repræsenteret

og derfor giver det nok ikke mening at jeg går ned i

samtlige detaljer i lovforslaget vi har jo trods alt også et udvalgsarbejde der følger efter det her men jeg vil bare gøre gøre rede for nogle af de få ting som vi er sådan særlig glade for jeg er stærkt tilfreds med at

det er af rigtig stor

et ordentligt tilsyn med lige præcis den del lovforslaget kommer også til

at sikre en mere effektiv håndhævelse

jeg synes det er fornuftigt at man giver

er kommet i problemer en chance til at rette op de får en chance til at lave en genopretningsplan og det bliver fulgt ganske nøje hvordan det går

er det klart at så bliver der skredet ind over for det men på den her måde

og en mulighed for at rette op det er sådan set ganske fornuftigt så bliver der også indført som mange andre har påpeget et systemisk risikoråd

eventuelt kan føre til endnu større økonomiske problemer

med det her lovforslag er lagt op til en række gode ændringer vi kommer

et rigtig stort stykke af vejen tror jeg i forhold til at få en mere effektiv sektor en sektor som vi kan

og som vi kan stole på og sf kan selvfølgelig støtte det her

afsnit i den her lov som jeg synes er meget vigtigere end alle de andre og det er afsnittet om det

tilsyn med banker der er så store at man ikke kan lade dem vælte

alle partier i folketinget på nær enhedslisten stod bag

tyve milliard kr

blev reddet med skatteydernes hjælp

dele gevinsten med staten

forslag som man kender det fra sverige

stå i lovforslaget på trods af at

massiv opbakning i folketinget

at skatteyderne selvfølgelig skulle have andel i en gevinst hvis man gik ind og risikerede skatteydernes penge i bankvæsenet det blev altså bare fjernet

tocifret milliardbeløb og

om et tocifret milliardbeløb som han i dag ikke lige kan huske om han deltog i

sig selv mærkeligt at en finansminister ikke

hvordan kan to bankdirektører få sådan et møde en sen aften i modsætning til alle folketingets partier som var udenfor

få overbevist den daværende regering om at

have andel i en gevinst

et sikkerhedsnet ud under bankerne og dermed sikrede at ejerne ikke tabte

en gevinst det er jo lige præcis det der er kernen i det her lovforslag

at når banker er blevet så store at man ikke kan lade dem falde

en enorm trussel

ændrer kurs fordi de to bankdirektører siger at

ud i en dyb dyb krise

her ser vi jo lige præcis hvad det betyder at have sådan nogle mastodonter

har så stor magt i samfundsøkonomien

så må vi jo spørge om det at oprette et råd

holder øje med om der måske sker noget som kan gøre at de

ikke risikoen for at de kan gå rabundus

ødelæggende følger for det danske samfund derfor må

lovforslaget men vi anser det overhovedet ikke for at

som ikke umiddelbart er knyttet til hinanden og jeg vil sige at jeg

mange andre eksempler på sådan en kludetæppelovgivning

betænkeligt det er uigennemskueligt for borgerne

hvor man kan komme til at stemme for enkeltforslag som man egentlig er imod og omvendt kan komme til at stemme nej

det til side formålet med l syv og firs er angiveligt at styrke tilsynet med de finansielle virksomheder og sikre en effektiv håndhævelse i

implementering af noget eu lovgivning der er en række udmærkede forslag i det samlede lovforslag som for eksempel sammenlægning og oprettelse af råd som det systemiske risikoråd og det finansielle råd det er også udmærket med implementering af forordninger som faktisk allerede har retsvirkning vi ser også positivt på indførelsen af bløde krav og det øgede tilsyn med referencerenten

en række forslag som vi i liberal alliance er betænkelige ved det gælder muligheden for at udstede administrative bøder i flere tilsynslove og det gælder for åbningen for

øget samarbejde mellem myndighederne i den forstand at finanstilsynet skal kunne viderebringe fortrolige oplysninger til politi og anklagemyndighed uden at der foreligger konkret mistanke det klæder ikke et retssamfund i høringssvarene

udtrykkes der også betænkelighed ved om de øgede øgede solvenskrav indebærer en risiko for at pengeinstitutterne faktisk kommer til at udvise yderligere tilbageholdenhed ved finansiering af privatpersoner og virksomheder og det er jo ikke ligefrem det samfundet har brug for i en situation hvor mange faktisk sidder i en alvorlig kreditklemme realkredit anfører også at kravet om at det individuelle solvenskrav skal dækkes med egentlig kernekapital kan virke som en yderligere fordyrende byrde uden reel effekt på sikkerheden i det finansielle system

om offentliggørelse af tilsynsreaktioner

det er værd at bemærke at advokatrådet påpeger at der er behov for at afveje

hensynet til aktørerne forslaget indeholder i sin nuværende form en væsentlig indskrænkning af proportionalitetsvurderingen og det synes vi er bekymrende offentliggørelsen kan nemlig være forbundet med stor skadevirkning også selv om sagen efterfølgende henlægges eller ender med en frifindelse endelig synes vi også at det samlede forslag

rummer en problematisk finansiering idet de øgede udgifter til for eksempel finanstilsynet skal finansieres med øgede afgifter

at der er grund til at være skeptiske over for det samlede forslag det er vi vi kan ikke tilslutte os umiddebart

nu at udsætte mødet det starter igen klokken tretten

er holdbare og kan agere i et marked

samfund har brug for finansielle institutioner

låne penge ud som kan agere som dynamoer i et samfund

investere i at skabe udvikling så derfor har et samfund også en interesse i at skabe de nødvendige rammer omkring de finansielle institutioner så de fungerer i et marked

vigtigt at holde den balance på den ene side kunne

høre her i dag at enhedslisten og andre grupperinger gerne vil have endnu mere regulering og endnu mere styring

have nogen regulering jeg tror at at balancen er nødvendig i sådan

system derfor støtter vi også klart forslaget det vil være med til at øge

tilliden til de danske banker

får skabt en tillid til cibor renten i forhold til sådan en fælles finansiel ramme og at der bliver

tilsyn med det vi støtter også at man får etableret det finansielle råd

i hvert fald i sidste ende i det finansielle råd men vigtigst af

som prøver at holde hovedet koldt i forhold til hvad der er nødvendigt for det danske samfund

kan blive enige om at støtte et sådant forslag som regeringen lægger frem nu her

men vi opfordrer altså også til at man hele tiden holder tungen lige i munden

med den første den bedste løsning fordi det er nemmest at angribe

nogen som i forvejen er upopulær det er et vigtigt system som vi selvfølgelig skal holde i ave og og kigge på men man kan også bryde et velfungerende system ned ved at komme med for mange regler og for mange restriktioner og hvem er taberen så i sidste ende ja taberen ved for mange regler og for meget regulering

det danske samfund som i sidste ende skal lukrere af at der bliver lånt penge ud som kommer

omløb i investeringer vi mener

så vi kan støtte

en ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav vi etablerer tilsyn med fastsættelse af referencerenter og opretter det systemiske risikoråd samtidig med at vi gennemfører en sammenlægning af det finansielle virksomhedsråd og fondsrådet derudover indføres der regler som følge af internationale regelsæt herunder eu forordninger og eu direktiver som følger op på den finansielle krise for så vidt angår forslaget om indførelse af ny tilgang til håndhævelse og solvenskrav indebærer det

af det individuelle solvensbehov i første omgang alene har dispositionsbegrænsende virkning det betyder at manglende efterlevelse af solvensbehovet ikke umiddelbart udgør et grundlag for en lukning af instituttet sådan som det ville være tilfældet i dag

blive mødt med krav om at indsende en genopretningsplan

af udbytte bonusser med mere den nye tilgang indebærer en mere afbalanceret og tålmodig tilgang

til at reetablere deres kapitalgrundlag på den anden side

er det afgørende at institutter ikke får lov til at køre videre for længe uden at iværksætte den påkrævede genopretning finanstilsynet vil derfor følge et

og i sidste ende fortsat have mulighed for at reagere ved at trække

instituttet hvis der ikke er fornøden fremdrift

fastsættelse af referencerenter som er den

til en anden bank for foreslår vi

tilsyn med det lovforslaget tager sit afsæt

i redegørelsen måtte vi konstatere

har en række svagheder samt at pengeinstitutternes egenkontrol og procedurer har været utilstrækkelige

finansielle virksomheder såvel erhvervsvirksomheder og husholdninger har det naturligvis stor betydning

fastsættelsen af retvisende og at vi kan have tillid til renten derfor indfører vi med lovforslaget et offentligt tilsyn for at sikre en stærkere kontrol

fastsættelsen af øvrige referencerenter fremover skal finanstilsynet føre tilsyn med at rammerne

kan redegøre for de forhold der ligger til grund for indberetninger til referencerenterne i den forbindelse får finanstilsynet mulighed for

vedrører forhold der ligger tilbage i tiden

og om der eventuelt skal ske en opfølgning på det grundlag hensigten med lovforslaget er at finanstilsynet bliver i stand til at udføre et helhedsorienteret

som jeg nævnte indledningsvis

har fokus på systemiske finansielle risici

adressere systemiske risici

med boligbobler rådet vil således skulle identificere og overvåge systemiske finansielle risici med henblik på at tage initiativer til at imødegå

systemiske risici og dermed true den finansielle stabilitet rådet vil i den sammenhæng kunne komme med observationer advarsler og henstillinger om initiativer på det finansielle

kan reducere eller forebygge opbygningen af systemiske risici henstillingerne vil som hovedregel blive offentliggjort og såfremt disse ikke følges skal der offentligt redegøres for baggrunden herfor i overensstemmelse med følg eller forklar princippet etableringen af det systemiske risikoråd lever op til henstillingerne fra det europæiske udvalg for systemiske risici

derudover har flere eu lande

taget initiativ til at styrke håndteringen af systemiske risici

med lovforslaget sker der endvidere en sammenlægning af det finansielle virksomhedsråd og fondsrådet til et nyt råd

skal behandle principielle sager inden for lov om finansiel virksomhed rådet skal

som de nuværende råd men med sammenlægningen opnås

at rådets medlemmer fremover bliver udpeget i kraft af deres professionelle kompetencer og personlige egenskaber frem for

repræsentanter for interesseorganisationer der indføres endvidere mulighed for at oprette et underudvalg til det finansielle råd som skal forberede sager vedrørende regnskabskontrol forslaget om sammenlægning af rådene skal ses i sammenhæng med forslaget om at etablere det systemiske risikoråd med en sammenlægning sikres det

et samlet råd der behandler sager rettet mod enkelte banker mens det systemiske risikoråd

systemiske risici til sidst vil jeg nævne

med lovforslaget tillige indføres en række regler som følge af

regelsæt herunder en række eu forordninger forordningerne har direkte virkning i danmark men indeholder bestemmelser om at medlemsstaterne skal udpege kompetente myndigheder der skal føre tilsyn med overholdelsen af reglerne

sanktioner for overtrædelse af disse med lovforslaget sikres det at finanstilsynet kan føre tilsyn med og sikre håndhævelse af disse forordninger jeg ser frem til en konstruktiv

slut med at udenlandske bygge og anlægsarbejdere får de danske job

og transportministeren vil med den nye statslige overenskomst sikre at for eksempel byggeri af femern

ske med ens lønvilkår for alle hvad enten

danmark skal det selvfølgelig være på danske arbejds og lønvilkår

det er principielt vigtigt

klarlagt det hundrede procent

hvordan transportministeren vil sikre at det så kan

stort set var udenlandske arbejdere ved vejle

metro byggeriet i dag er der også udenlandske

transportministeren kan sikre at det fremover sker på de vilkår som ministeren

også den tidligere regering har sagt at det

er det jo kedeligt hvis det ene

rigtig bliver nogen danske arbejdspladser

regering og det statsejede selskab

as vil gøre alt for sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår i forbindelse med byggeriet af den faste forbindelse vi ønsker ikke social dumping

at projektet skal i internationalt udbud

as har fastslået at entreprenører i den sidste ende kun kan få adgang til at løse opgaverne hvis de kan dokumentere at de lever til alle krav til sikkerhed miljø og ikke mindst ordentlige arbejdsvilkår og at de naturligvis besidder de nødvendige tekniske og finansielle kompetencer

vil kravene blive indarbejdet i den kommende udbudsproces så vi sikrer at de kommer med i de endelige kontrakter som vil blive underskrevet når folketinget til sin tid ventes at vedtage en egentlig anlægslov sådan skal det selvfølgelig også være ifølge den nuværende tidsplan skal anlægsloven fremsættes i efteråret to tusind og fjorten og endelige anlægskontrakter kan underskrives i begyndelsen af to tusind og femten vi kommer ikke uden om at det er et meget komplekst område som kræver hårdt arbejde frem mod anlægsloven og kontraktindgåelsen

komme fra alle dele af verden og selve byggeriet skal foregå

til at forberede vores endelige beslutning her i salen om forhåbentlig et

år al national lovgivning i det land hvor arbejdet udføres skal naturligvis efterleves det gælder eksempelvis regler

maksimal arbejdstid ret til ferie arbejdsmiljø

tysk territorium skal ske i overensstemmelse med dansk henholdsvis tysk lovgivning byggeri af en international infrastrukturforbindelse af denne størrelsesorden er også omfattet af en række internationale konventioner og regelsæt som skal respekteres

danmarks og projektets egen interesse der vil være stor international interesse for hvordan vi anvender disse regler

reglerne for fri bevægelighed i lissabontraktaten og reglerne for udstationering af arbejdskraft

udstationeringsdirektiv

har danmark forpligtet sig til at overholde reglerne om offentlig kontrakt i ilos regi

tilfredse med at området i vid udstrækning er internationalt reguleret det bidrager nemlig til fair og lige konkurrencevilkår for alle virksomheder herunder selvfølgelig også de danske

også med til at hindre social dumping danmark har som bekendt ratificeret ilo konventionen om arbejdsklausuler konventionen er udmøntet i

seks og tres der senest er

ifølge ilo cirkulæret skal alle centrale centrale statslige myndigheder og institutioner benytte arbejdsklausuler i offentligt kontrakter om bygge og anlægsopgaver i cirkulæret opfordres derudover til at ikkecentrale myndigheder herunder statslige virksomheder ligeledes benytter arbejdsklausulerne

as er som bekendt en statslig ejet virksomhed transportministeriet har meddelt femern as at selskabet vil være forpligtet til at følge de retningslinjer der er beskrevet i ilo konventionen

indføre krav i kontrakten om løn og ansættelsesvilkår ilo konventionen indebærer at kontrakterne skal indeholde bestemmelser der tilsikrer arbejderne løn arbejdstid og andre arbejdsvilkår som ikke er mindre gunstige end dem der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommendes fag eller industri på den egn hvor arbejdet udføres det fremgår

at ansvaret for at arbejdsklausulerne overholdes påhviler hovedentreprenøren

at en tilsvarende arbejdsklausul er indskrevet i kontrakten der så er indgået med en underleverandør i danmark er lønforhold som bekendt ikke reguleret ved lov lønforhold aftales mellem arbejdsmarkedets parter brug af arbejdsklausuler er et effektivt redskab til

bekæmpe social dumping da de sikrer at entreprenøren giver deres ansatte løn og vilkår som ikke er mindre gunstige end dem der gælder inden for det pågældende område uanset om det er omfattet af en overenskomst eller ej

stiller krav i udbudsmaterialet men at man også vil opstille modeller for overvågning af vilkårenes overholdelse i forbindelse med administrationen af kontrakterne i

folketinget har i forbindelse med anlægsloven mulighed for at tilse hvordan løn og arbejdsvilkår er søgt tilgodeset inden de endelige kontrakter

altså ikke alene fokus på løn og ansættelsesvilkår

af pladser til lærlinge samt forhold vedrørende sikkerhed sundhed og generelt trivsel det vil komme med i kontrakterne som egentlig krav til entreprenørerne i forbindelse med byggeriet af øresundsforbindelsen blev der gjort en særlig indsats for at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen som betød at det lykkedes at reducere antallet af arbejdsulykker væsentligt

stort kortlægnings og forskningsarbejde

indebar en forøget risiko for usund livsstil med deraf følgende risiko for sygdom og alvorlige sundhedsproblemer med udgangspunkt i den viden agter femern as at forbedre de generelle levevilkår for bygningsarbejderne i form af bedre boligforhold i kombination med et trivselsprogram indeholdende adgang til sund kost og motionsfaciliteter som led i aftalen om finansloven for to tusind og tretten indgik regeringen

bygge og anlægsopgaver fjernes samtidig indføres krav om at flere statslige ordregivere skal benytte arbejdsklausuler ved alle offentlige udbud af bygge og anlægsprojekter det vil få betydning for selskaber der fuldt ud er ejet af statslige myndigheder og som ikke er i konkurrence herudover vil regeringen

at kommuner og regioner fremover ved relevante udbud i højere grad skal

arbejdsklausuler på samme måde som statslige ordregivere endvidere vil

eksisterende regelsæt om arbejdsklausuler blive gjort mere gennemskueligt og tilgængeligt så det bliver lettere at håndhæve og kontrollere hvorvidt der benyttes

der skal også udarbejdes standardiserede skabeloner til offentlige myndigheder lad mig afslutningsvis gentage at vi

side lægger overordentlig stor vægt på at der ikke sker social dumping heller ikke i

ministeren skal op igen altså om det er undersøgt

være at ministeren kan forklare lidt om det

finde en balancegang og

at der ikke lige pludselig er nogen der går til tredive kroner i timen og tager alle jobbene

kan jo sige at transportministeren måske er lidt af en foregangsmand i

der bliver lavet arbejdsklausuler

det være et stort skridt i den rigtige retning for vi er virkelig kede af det og det tror jeg gælder alle i folketinget

nogle udenlandske udbydere render med det hele og der ikke bliver

at være ledige fordi de ikke kan få et job på de store investeringer

kommet oplysninger fra det statsejede kinesiske

byde ind på en stor opgave

kinesisk selskab kom med tre tusind kinesiske arbejdere der vil arbejde til

tredive kroner i timen det

byde ind med en

er også muligt at man kan sige at det skal være europæiske virksomheder der

får lov at byde ind det tør det tør jeg heller ikke sige noget om men

sikre at halvdelen af arbejderne

et stort skridt i den rigtige retning

resten så ikke skal føle at de bliver underbudt

må absolut være en hele del danske

håber vi virkelig at ministeren

bagefter skal stå på talerstolen og

vil selvfølgelig holde godt øje med

at femern as er blevet pålagt at overholde ilo konvention nummer fire og halvfems om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

tilsluttede sig allerede i nitten fem og halvtreds folketinget noterer endvidere at der med finansloven er afsat midler til

as i forbindelse med de kommende anlægsarbejder på den faste forbindelse over femern bælt vil indføje en betingelse i udbudsdokumenterne der pålægger både entreprenører og deres underentreprenører at sikre at ansatte der arbejder i danmark skal sikres vilkår der ikke er mindre gunstige end dem der blandt andet gælder i henhold til kollektiv overenskomst for arbejde

af samme art hvor arbejdet udføres folketinget er enig i at samme fremgangsmetode anvendes ved fremtidige offentlige udbud

job til danske og tyske medarbejdere i forbindelse med projektet herunder hos de mange underleverandører også selv om projektet i henhold til eu lovgivningen jo skal i internationalt udbud det er staten der er bygherre på det her store projekt

et dilemma på den ene side

udført opgaven så billigt og effektivt som overhovedet muligt

på den anden side og specielt som som stat har vi også en forpligtelse til at det hele foregår på ordentlige løn og arbejdsvilkår venstre finder det vigtigt at vi fra statens side tager skridt til at undgå risiko for løndumping i forbindelse med sådanne offentlige anlægsarbejder vi ønsker ikke at se et scenario med hundredvis af lavtlønnede kinesiske arbejdere på femern bælt derfor bakker vi op om

at overholde i ilo konventionen om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter vi kan ikke forhindre at udenlandske firmaer vinder opgaven eller dele af den men vi kan og bør tage skridt til at opgaven løses på ordentlige vilkår desuden hilser venstre velkommen

i forbindelse med det kommende udbud vil sikre beskæftigelse

elever og praktikanter i forbindelse med anlægsprojektet

jeg vil også gerne her fremhæve den meget store og vigtige indsats der ydes i regi af femern bælt development for at gøde jorden for dette store projekt

det giver flest mulige danske arbejdspladser i anlægsfasen i perioden to tusind og femten til

beskæftiget direkte eller indirekte

med byggeriet herunder i forbindelse med fremstilling af de store tunnelelementer femern bælt development arbejder hårdt på at der hos danske virksomheder og danske medarbejdere inden udgangen af to tusind og tretten opnås et kompetenceniveau der styrker mulighederne for dansk beskæftigelse med anlægsprojekter når nu udbuddet skal gennemføres desuden arbejdes der målrettet på at etablere netværkssamarbejder imellem virksomheder i region sjælland med det mål

får del i arbejdet med femern bælt og dermed gavn af det der er al mulig grund til at kippe med flaget for dette arbejde på denne baggrund støtter venstre det

vedtagelse som

udenlandske lastbiler og de skal selvfølgelig

lægge op til et brud med eus regler

eus regler eller tage ned til bruxelles og vride armen om på at få lavet nogle særlige regler for det her projekt

ikke ville være seriøst og jeg tror heller ikke det ville være befordrende for vores muligheder for at få et stort milliardtilskud til det her vigtige

få sikret de her klausuler og det er det ministeren har svaret på delvis og som han formentlig

jeg har et politisk ønske om at det bliver på ordentlige løn og arbejdsvilkår altså på danske vilkår

det er jo ikke en skatteyderfinansieret opgave det er en brugerfinansieret opgave så det der vil ske er at tilbagebetalingstiden bliver længere taksten bliver ikke højere men tilbagebetalingstiden bliver længere men jeg tror også at liberal alliance er enig i

få et par tusinde kinesere til at gå rundt ikke noget ondt fortalt om kinesere

dernede for femten kroner i timen det tror

på ingeniørniveau osv men der vil jo også være

en række andre funktioner hvor man i teorien kunne

at udenlandske firmaer med et helt anderledes lavt lønniveau kunne komme ind og byde på det her og det ville være godt set ud fra et synspunkt om at det her skal være så billigt som muligt

til meget lave lønninger nede på falster

vejlegården men det handler jo i bund og grund om det samme nemlig forsvar af overenskomsterne

mod løndumping så jeg synes

stritter lidt i alle retninger og derfor vil jeg spørge ordføreren hvad skyldes

en en arbejdsgiver der har tegnet

overlader vi trygt til arbejdsretten

mod løndumping og der er

ilo konventionen men jeg siger bare at venstre jo har haft en anden dagsorden i ganske mange år

som jeg har lyttet mig frem til der har man ikke været særlig optaget af at løn og arbejdsvilkår blev

jeg mener vi har da haft udviklingen omkring løndumping i ganske mange år og jeg er heller ikke i tvivl om at den i

eu og indvandring af billig østeuropæisk arbejdskraft og der har venstre jo da været i regering i ganske mange år og har haft muligheden for at gøre noget ved det her og det er jo ikke sket det er derfor jeg spørger hvorfor denne pludselige omsorg for for overenskomster og ordentlige løn

på arbejdsmarkedet forstået på den måde at frihed til at organisere sig

der er så nogen der gerne vil have monopol på de ting og det monopol vil vi gerne være med til at bryde for monopoler er altid noget bras i min verden så så det er helt

ind i det her og foregøgle at venstre ikke interesserer sig for lønmodtagernes ve og vel i danmark

vil gerne fortsætte lidt i det spor som fru ane halsboe larsen

nemlig det her med

var man ikke optaget af at lave den her form for klausuler der var man ikke optaget af at sikre at det var ordentlige løn og arbejdsvilkår der

tog man fejl dengang siden venstre nu

det forhold at vi skal gøre plads til lærlinge og praktikanter

som ikke fører nogen vegne hen det vigtigste er at vi får bygget den femernforbindelse og at det sker

at vi skulle være være kede af det her vi står fuldt og

vedtagelse som blev læst op af herre bent bøgsted og glæder os over hvis vi kan finde sammen om at på femern

være med at tage patent på det og næsten være fornærmet over at vi

rødere side af folketingssalen at man beskæftiger sig meget med historien man beskæftiger sig rigtig meget med hvad der er sket de

komme med nogle løsninger nogle bud på hvad danskerne kan forvente i stedet for hele tiden at se tilbage men men sådan er vi jo meget forskellige

nogle politikere trækker på skuldrene af det

vi gjorde hvad vi kunne andre mener faktisk at det er helt ok og at vi dermed får byggeriet til den lavest mulige pris

virksomheder der ikke vil betale det det koster regeringspartierne

og vi får tilbagemeldinger på at det rent faktisk kan mærkes ude på vejene på byggepladserne

hårdt ind fordi vi mener at det rent faktisk skal have en konsekvens at snyde og underbyde

social dumping løses ikke sådan med et fingerknips

sig rigtig stort i en årrække og det kommer til at tage tid at rydde op

fælles front og understreger at finanslovsaftalen var et vigtigt skridt og at vi som politikere ikke bare blindt skal jagte den laveste pris men også skal stille krav til ordnede forhold for de ansatte

vi har fået en ny regering og det kan

den ene arbejdsnedlæggelse efter den anden

skulle ja men hvad hjælper det hvis det bare

er et eksempel på det modsatte hvor vi rent faktisk ikke alene kræver det som danmark forlængst har forpligtet sig til at kræve men også gør en aktiv indsats for

der skal leveres og at der er en konsekvens hvis det ikke leveres vi tager det rigtig seriøst og for os er det meget mere end bare ord

for at det lader til at venstre og konservative og dansk folkeparti

er med her i dag

eneste rigtige det siger socialdemokraterne højt og tydeligt

om at styrke kravene og sikre at de rent faktisk bliver overholdt og i dag får den politik bred opbakning her i salen mange tak for det

noget man kan læse op på i aftalen om femern bælt

også se datoen for hvornår det skete og det var i hvert fald ikke under den nuværende regering

at vi ikke har underbetalte arbejdere

underentreprenører at de her krav skal overholdes

det naturligvis både er hovedentreprenør og underentreprenør der skal betale det det koster

polske rumænske

ordnede vilkår eller hvor mange danske arbejdspladser forventer ordføreren at

nogen sort hvid diskussion vi har den her diskussion fordi der er nogle problemer på det danske arbejdsmarked jeg ønsker ikke at generalisere og sige at alle østeuropæere

er et onde for det danske arbejdsmarked fordi det er på ingen måde det jeg har

også for at høre om man kan sikre at det bliver danskere der bliver ansat i det byggeri eu sikrer at projekter i hele eu skal sendes i udbud i hele eu det er noget vi nyder rigtig godt af i danmark fordi vi jo lever at sælge varer og tjenester til især tyskland og andre af vores nærmarkeder men også hele eu

meget vigtigt princip at andre lande i eu så også får lov at byde på femern ligesom vi får lov at byde på alle mulige opgaver i andre eu lande

tysk firma eksempelvis der vinder udbuddet det kan vi ikke sikre og jeg synes heller ikke at vi har interesse som land i

begynde at lave regler der gør at man kan sige at

det skal være et firma i ens eget land der vinder en opgave for vi tjener altså rigtig mange penge på at vinde opgaver i andre lande det vi til gengæld kan sikre er at sætte ind i udbudsmaterialet

de ansættelsesvilkår der skal være gældende skal være danske ansættelsesvilkår danske regler om arbejdsmiljø danske regler om løn og det er meget vigtigt for regeringen at få ind

vi skal følge de konventioner og de regler der er og det kan vi støtte fra

af sf jeg var helt i tvivl om

men for mig at se er en anden ting som vi

en del af de ting der fremgår af dagens debat også i forhold til den øgede brug af arbejdsklausuler

mellem regeringspartierne og enhedslisten hvoraf det fremgår og

øget brug af arbejdsklausuler den danske model bygger blandt andet på at arbejde i danmark udføres på danske

det offentlige har i den forbindelse en særlig rolle i

at sikre at der ikke benyttes underbetalt udenlandsk arbejdskraft ved udførelse af bygge og anlægsprojekter det synes jeg

den debat vi har i dag og det understreger jo også med al tydelighed at der faktisk er sket nogle ganske markante

i en retning hvor vi sætter fokus på at det skal foregå

forestillet sig at vi skal stå og tjekke folks pas

om de arbejder det ene eller det andet sted men det skal foregå under ordentlige forhold

det skal foregå på en sådan måde at man respekterer

set også det der er til diskussion i dag når vi

en lang række andre projekter det er ikke kun et spørgsmål om femern bælt

at når det offentlige og dermed staten laver store udbud

respektere ilo konvention

en decideret underbetalt udenlandsk arbejdskraft men at

for mig at se er det det helt afgørende skridt i den

positivt at der har været bred opbakning til den aftale som så er et led i

men det helt afgørende i det længere perspektiv er trods alt at vi

projekter netop får sat fokus på at vi nu får gjort op med underbetalt udenlandsk arbejdskraft

store dele af det danske arbejdsmarked der synes jeg faktisk at

de faldne bemærkninger vil jeg blot sige at vi selvfølgelig bakker op om forslaget til vedtagelse jeg synes sådan set at det er rigtig positivt og ikke mindst den sidste sætning

anvendes ved fremtidige offentlige udbud det er faktisk et stort skridt også i forhold til hvad der skete under den tidligere

er blevet omvendt og det var også det der fremgik af

i de ti år hvor der var borgerligt styre at det gik helt i den retning i forhold til at sikre den her del

jeg sætter i den grad min lid til at den finanslovaftale vi

løfte den her debat således at vi fremadrettet kan undgå at der udføres arbejde som ikke sker på danske

løfte den her debat således at det ikke bare bliver en debat men netop også bliver implementeret derfor synes jeg da også interessant at bide mærke i at sundhedsministeren

netop har været ude at sige at når vi nu sætter gang i de her store sygehusbyggerier er det også vigtigt at regionerne selvfølgelig også følger op på det her

danske løn og ansættelsesvilkår

at regionerne også følger op på det her det synes jeg

udtryk for at regeringen faktisk tager den her problemstilling meget alvorligt og at det ikke kun er transportministeren som vi nu har debatten

det faktisk er hele regeringen der tager den her problemstilling alvorligt

det også afgørende at det er blevet indføjet i den del af

regeringspartierne har indgået sammen med enhedslisten det er for mig at se det der bliver helt afgørende

fremadrettet skal sikre fornuftige

fra talerstolen af de tidligere ordførere jeg har selv haft lejlighed til at

sagde at transportministeriet ville gøre gældende og ville kræve af femern as

til løn og arbejdsforhold og at man også vil påse at al

af de parter der er på arbejdsmarkedet men

en henvisning til ilo konvention nummer fire og halvfems som også andre har nævnt om

følger sædvanlige løn og arbejdsforhold

man skriver at man vil opstille modeller for overvågning det vil vi selvfølgelig følge meget nøje og sørge for at det bliver nogle rigtig gode modeller men jeg synes at det er rigtig godt at man her slår fast at der bliver foretaget en kontrol vi kan sagtens forestille os at

man indbyder fagforeningerne til at være med til den kontrol det foregår allerede

også godt sige at det ud over at jeg har fået et rigtig godt svar på

opmærksom på at det offentlige har en særlig forpligtelse og at vi også

fjerner den her tærskelværdi så det nu er alle statslige myndigheder der ved alle udbud skal sørge for

de her arbejdsklausuler bliver skrevet ind i udbudsdokumenterne

as dsb banedanmark og en hel række andre statslige selskaber

i samme omfang som som staten nu er forpligtet til det synes vi er rigtig godt man kan nemlig

der altså ikke en lyd om arbejdsklausuler

det kunne man måske passende have indføjet dengang

der er rigtig meget at glæde sig over der er rigtig meget

tiltag mod social dumpning som vi nu har gennemført

omgange i to finanslovaftaler mellem regeringen og enhedslisten så vi synes faktisk

men vi tager dog nogle skridt som ikke er blevet taget

render ind i eu det er ikke vores problem det er i høj grad regeringens problem

selv om der i de her aftaler står noget om at

ikke i mål med men vi glæder os over at vi er kommet et godt stykke ad vejen også med de aftaler om arbejdsklausuler

hvis politikerne herinde havde valgt at holde t shirts produceret i indien ude af danmark for at beskytte t shirt producenterne i danmark

have færre penge til forbrug af andre varer de ville have færre penge til investeringer

færre penge til opsparing som er fremtidigt forbrug eller investeringer

kostet danske arbejdspladser i andre brancher både på kort og langt sigt den samme mekanisme gør sig gældende når det handler om arbejdskraftens frie bevægelighed når en dansker hyrer en håndværker fra polen til at renovere sit hus og den polske håndværker gør det til to tredjedele af prisen har danskeren flere penge tilovers til forbrug af andre varer måske bruger han de penge til at købe et

fjernsyn måske bruger han pengene til at købe aktier i en dansk virksomhed

debat bliver indvandring af arbejdskraft fra østeuropa ofte fremstillet som et problem det bliver fremstillet som en trussel mod danske arbejdspladser men det er en meget grov forenkling dansk industri foretog i to tusind og elleve en beregning som viste at

milliard kroner femern bælt forbindelsen er et kæmpemæssigt infrastrukturprojekt og der vil i sagens natur være behov for arbejdskraft til at udføre byggeriet hvem der skal udføre arbejdet og hvordan det skal udføres vil blive afgjort i udbudsprocessen her vil allerede eksisterende eu regler gøre sig gældende generelt gælder det jo for statslige udbud at de skal overholde eu retten samtidig er udstationeringsdirektivet gældende hvilket gør at der er regler for maksimal arbejdstid minimal hviletid antal feriedage og så videre da femern bælt forbindelsen netop skal overholde de i forvejen gældende eu regler mener vi ikke at der er grund til at gøre yderligere for at overvåge løn og arbejdsvilkår som ministeren tidligere

og faktisk kan yderligere overvågning af arbejdsvilkårene

chikane af arbejdsgiverne jeg kan forstå at man blandt andet fra socialdemokraternes side ønsker at indsætte arbejdsklausuler i udbudsmaterialet

minimumsstandarder på en lang række områder

de i forvejen gældende regler det mener vi ikke er særlig smart en ting er at arbejdsklausuler vil fordyre projektet for arbejdsgiverne

vil man også med arbejdsklausuler skabe et yderligere bureaukrati i hele udbudsprocessen da man jo blandt andet kan stille krav om at virksomheder skal oprette praktikpladser i vores optik må det være sådan at

selv kan finde ud af at ansætte de medarbejdere herunder lærlinge som de har brug for både nu og i fremtiden arbejdsklausuler vil i sidste ende betyde at projektet bliver dyrere og omkostningerne vil i sidste ende blive hældt over på de danske skatteydere konsekvensen vil

bliver spredt ikke bare i danmark men i europa

andre lande får mulighed for at komme op på et højere velstandsniveau og købe varer af os som vi har en komparativ fordel i at producere det er sådan man i

så det er en rigtig god idé på sigt at

arbejdskraft og aftaler kan indgås frivilligt mellem parterne

at vi står og siger at lovgivning som er vedtaget herinde ikke skal overholdes

fordi der er nogle fagforeninger der siger hvad folk skal have i løn

arbejdstager har en vis produktivitet en arbejdsgiver vil aldrig betale for en arbejdskraft som er for dyr i forhold til produktiviteten og en arbejdstager vil altid gå et andet sted

produktivitet vil blive

hele folketinget og politikere generelt for at

det er muligt for arbejdstagere og arbejdsgivere frit at indgå aftaler også selv om der slet ikke er nogen overenskomst men jeg sagde det her med lønnen for at sige

hvad folk får i løn er hvor produktive de er

som har en produktivitet på højde med en dansk

er det produktiviteten der afgør hvad for en løn man får

dis egne overenskomster på området når vi snakker

danske arbejdspladser taler vi også i høj grad

arbejdskraft der aflønnes under overenskomsten

dem der arbejder her om jeg så må sige illegalt eller i hvert fald ikke betaler skat og så videre der er jo tale om mørke tal

omfanget men men hvad

af betydning vil jeg spørge ordføreren det betyder da i hvert fald at

er dansk arbejdskraft der går ledig der er arbejdsløse de har sådan rundt regnet fået halveret deres indkomst det giver ikke et øget forbrug og hvis der så samtidig betales under overenskomsten til den arbejdskraft som har erstattet dem som går ledige så giver det også et mindre forbrug end man ellers ville have haft

det rent juridiske i det og der vil jeg da helt klart slå fast

hvorfor har det ikke samme gyldighed

at de bør være frie til at kunne gøre

må det jo være altså frie mennesker må kunne indgå de aftaler

system der afgør om de aftaler bliver brudt men så er der jo også nogle mennesker som står uden for det system og de skal også

at gøre det så attraktivt og så godt

være under hensyn til den lovgivning og de regler der gælder på samme måde

lad mig for en ordens skyld bekræfte

konservative folkeparti ser med tilfredshed på at femern as er blevet pålagt at overholde ilo

finansloven er afsat midler til at sikre overholdelse af

konventioner med de kommende anlægsarbejder på den faste forbindelse over femern bælt

at ansatte der arbejder i danmark skal sikres vilkår der ikke er mindre gunstige end dem der bla gælder i henhold til kollektiv overenskomst for arbejde af samme art hvor arbejdet udføres

eksempelvis spørgsmålet om at hvis

eu borgere borgere fra tredjelande eksempelvis kina skal have en

og arbejdstilladelse og der er beskæftigelsesministeren den der ansvarlig for reglerne men her er det et hovedprincip at den kun gives

ligesom skal til for at få en arbejdstilladelse en anden ting

jeg kan kun forsikre om at vi selvfølgelig vil overholde de eu regler der er det er jo det vi gået med til i danmark men det er også sådan at det igen er min kollega fra beskæftigelsesministeriet

for reglerne om eksempelvis udstationering og jeg har helt klart forstået og er ikke i tvivl om at det er rigtigt at brug af arbejdsklausuler er i overensstemmelse med de eu regler der gælder inden for beskæftigelsesministerens område så til de diskussioner der har været her synes jeg at man også

set bare takke dels for at vi fik debatten og det synes jeg

var her fordi det den viser er at der er

meget meget stort flertal i det danske folketing

så nogle forhindringer i forhold til lige pt men det

overvinder vi forhåbentlig men også at når vi skal bygge det store projekt

at grunden til at transportministeren gik på talerstolen nu

de her arbejdsklausuler ikke er i strid med nogen eu ret

jeg syntes det var nogle gode løfter der kom fra transportministeren og det skal ministeren have tak for

følge det lidt med spænding for at se hvordan det udvikler sig når vi skal i gang med

og vi skal i gang med byggeriet dernede det er et af de største projekter på dansk grund jeg mindes ikke lige

den minister der eventuelt

kan selvfølgelig ikke sige om det er den nuværende transportminister

til den tid siddende transportminister der har et stærkt mandat

god tid for hvordan vi fremover skal gebærde os med store anlægsarbejder vi ser frem til at

regionerne med sygehusene så

fem pcts elever og som transportministeren

lærlinge man så kan tage ind men her fremgår det så at man har problemer med eu og eu retten og hele

kaste lys over debatten og så vil jeg selvfølgelig stille det spørgsmål jeg skal stille

sikre sig inden vi kommer i gang med byggeriet at alt vedrørende eu regler

er på plads så vi ikke lige pludselig står

der bliver arbejdet for at få det på plads inden to tusind og

vi ikke lige pludselig havner i

forhåner noget her i landet lovligt bestående religionsamfunds troslærdomme

i salen i dag vil også vide at det ikke er første gang der

fremsættes lovforslag om ophævelse af straffelovens bestemmelse om blasfemi

blevet fremsat flere gange i perioden to tusind

haft lejlighed til at diskutere om bestemmelsen skal ophæves eller ej som flere af de

besluttede retsudvalget faktisk i to tusind og otte efter førstebehandlingen af det seneste forslag om ophævelse af blasfemibestemmelsen at gennemføre en eksperthøring

spørgsmålet året efter opfordrede

om at afgive en udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § en

i øvrigt ville muliggøre det udvalget opfordrede samtidig justitsministeren til at sende straffelovrådets udtalelse i bred høring og efterfølgende tilsende udvalget høringssvarene og et høringsnotat

forbindelse oplyse at straffelovrådet i dette efterår både har afgivet en udtalelse om samtidig

den såkaldte absolut kumulation og en omfattende betænkning om seksualforbrydelser og som jeg for nylig har oplyst over for folketingets retsudvalg i mit svar på

straffelovrådet herefter gå i gang med at behandle kommissoriet om revision af reglerne

om samfundstjeneste med videre behandlingen af kommissoriet om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § en hundrede og fyrre om blasfemi

afventer indtil videre behandlingen af kommissoriet som altså er i gang nu det er regeringens opfattelse

straffelovrådets udtalelse eftersom straffelovrådet er blevet bedt om at vurdere de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § en hundrede og fyrre og om at vurdere fordele og ulemper ved en eventuel ophævelse af bestemmelsen er det efter regeringens opfattelse naturligt at afvente straffelovrådets arbejde

sagde folketingets formand det kan ikke nytte at venstre som et af danmarks store demokratiske partier uddeler en pris i anerkendelse af en film som meget vel kunne blive dømt efter blasfemiparagraffen hvis man vil have den karske fordomsfri diskussion også af religiøse forestillinger og fordomme knyttet til religion så er tiden for længst løbet fra blasfemiparagraffen hvad hvad er det der gør at socialdemokratiet i dag ikke længere er enig med

det danske samfund det tror jeg man kan finde masser af eksempler på men der er i blasfemiparagraffen nogle bestemmelser som gør

det arbejde som vi er blevet bedt af folketingets retsudvalg om at iværksætte nemlig at

efter andre opgaver og det håber der er respekt for

rækken af de mange man har fremsat om det her emne tidligere og hvor konklusionen fra folketinget

at man burde bede straffelovrådet om at se på spørgsmålet inden man

maj i år hvor liberal alliance havde

beslutningsforslag om at ophæve både

forbuddet mod æreskrænkende ytringer

fordi de fremmer sandheden argumenter skal være frie fordi de fremmer en oplyst demokratisk debat og argumenter skal være frie fordi de skal kunne efterprøves modargumenteres og tilbagevises det betyder dog ikke at ytringsfriheden kan være absolut ikke alle udsagn bidrager til en oplyst debat spørgsmålet er derfor hvordan vi finder den rette balance på den ene side skal essentielle værdier som religion race og seksualitet selvfølgelig nyde beskyttelse og på den anden side har den politiske debat om disse emner gennem de seneste mange år bidraget til at vi har flyttet os i en mere liberal retning netop fordi vi har turdet tage debatten man har haft blasfemibestemmelser før

en mand fra færøerne dømt fordi han havde tilladt sig at foreslå at man brugte spæk frem for oblater ved

når man holdt gudstjeneste

det ville han jo næppe bliver domfældt for at foreslå i dag fordi vi har flyttet os i debatten vi kan have en kritisk og åbenhjertig debat om religion og sådan skal det også være for den væsentligste kamp mod diskrimination skal foregå på frihedens vilkår gennem debat og oplysning straffeloven er nemlig ikke et egnet redskab til at påvirke de holdninger der ligger til grund for intolerance derfor er det også vigtigt at vi fortolker paragraffen indskrænkende i dag er det kun ytringer der kan karakteriseres som spot latterliggørelse og forhånelse der er omfattet af bestemmelsen og der skal rigtig meget til anklagemyndigheden har i flere tilfælde afvist at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens § en hundrede og fyrre eksempelvis med rigsadvokatens afgørelse fra marts to tusind og seks i sagen om jyllands postens artikel muhammeds ansigt

kurt westergaards tegning og sidst anklagemyndigheden rejste tiltale var tilbage i

trilles sang om øjet i det høje blev prøvet ved domstolene og trille blev altså frifundet alligevel er det nødvendigt at få specificeret hvad konsekvenserne af en ophævelse af blasfemibestemmelsen vil være

svare det samme som jeg svarede for et halvt år siden da vi sidst havde debatten her i salen nemlig at vi vil afvente straffelovrådets udtalelse vi har tidligere været imod en afskaffelse men vi er klar

at drøfte bestemmelsen igen forudsætningen er dog at man gør det på et oplyst grundlag og det er også en forudsætning at bestemmelsen diskuteres i sammenhæng med racismeparagraffen og i øvrigt også

straffelovens § en hundrede og ni og tredive stykke to om usømmelig omgang med genstande der hører til en kirke det er derfor vi har anmodet straffelovrådet om en udtalelse og det er derfor vi i venstre stemmer

i folketinget skete der så det bagefter at retsudvalget bad justitsministeren om at bede straffelovrådet om at se på de juridiske konsekvenser af at ophæve blasfemiparagraffen det har justitsministeriet så i januar to tusind og elleve bedt straffelovrådet om altså og heldigvis kan man sige fuldstændig som folketinget ønskede det

er det jo i virkeligheden fuldstændig ligegyldigt at folketinget har bedt om at få kortlagt de juridiske konsekvenser af

ophæve paragraffen der er ikke nogen bemærkninger til forslaget

vil blive redegjort nærmere det skal diskuteres her i salen

vi får afklaret hvorfor folketinget først beder om at få kortlagt de juridiske konsekvenser af at afskaffe blasfemiparagraffen og derefter afskaffer netop den paragraf som man

mener at folketinget står meget bedre hvis vi først får kortlagt de juridiske konsekvenser af at afskaffe paragraffen og derefter har en diskussion og så træffer en afgørelse

synes jeg i øvrigt at hvis man skal ind at have den her diskussion som vi så får når kortlægningen er slut som jeg i øvrigt også tror det allerede har været nævnt

skal det her selvfølgelig ses sammen med en lang række af de andre paragraffer

racismeparagraffen hvor har vi hele straffelovens kapitel om fredskrænkelse

hele billedet af hvordan ytringsfriheden i danmark er begrænset

hvad det er rimeligt at have af religionskritik at vi

mit værdigrundlag men jeg vil gerne afvente den kortlægning fordi jeg faktisk tror at

en kortlægning vil kunne bidrage med noget der kunne kvalificere

en så god diskussion af det som muligt

om en juridisk kortlægning fra nogle af de skrappeste juridiske hjerner

respekterer at den kortlægning er færdig inden vi tager diskussionen det er ikke det samme som at lægge skjul på hvad ens værdigrundlag er det har jeg fuldstændig klart

en fri og åben diskussion jeg bryder mig ikke om dogmer eller tabuer i nogen som helst former for diskussion

i mit land men i al fairness

har den her diskussion igen om et år hvis den juridiske kortlægning ikke

harmonerer med det der er vores kultur og vores traditioner og hvordan ser det ud sammenlignet med andre lande det er ikke det samme som at man skal gøre det samme som andre lande for de

anden tradition men når vi skal diskutere det her som jo er fundamentalt for hvordan man indretter et samfund så synes jeg at det er relevant at man får hævet blikket og holdt

også at alle partier i folketinget var enige om jeg troede det var derfor vi havde bedt dem om at lave den juridiske kortlægning og det er derfor jeg synes det er så ærgerligt at folketinget ikke tager sig selv så seriøst at man siger her beder vi nogen om at lave en juridisk kortlægning for at vi har et ordentligt grundlag at træffe en beslutning

gerne kortslutte det og bare træffe en beslutning

det er glimrende lad os få det undersøgt så vi har et oplyst grundlag så ville de fleste politikere eller partier tænke fair nok vi havde ikke flertal men sagen går fremad der bliver kortlagt nogle ting det kan være der stadig henstår den politiske uenighed men der sker dog noget med noget vi har lagt vægt på så ser det jo lidt underligt ud for alle os andre at man derefter kommer og siger nå nu får den kortlægning ja så vil vi i øvrigt gerne foreslå mens kortlægningen pågår

fuldstændig kortslutter den beslutning man selv har været med til at træffe det er jo meget vanskeligt tror jeg

at vi rent faktisk også får efterset det her

men i hvert fald stod det klart for mig efterfølgende

en ophævelse af blasfemiparagraffen

overbevist om at det her burde undersøges nærmere hvad er egentlig konsekvenserne er der noget af det her der skal overføres til racismeparagraffen mens vi fjerner noget andet

undersøgt det her meget nøje i sf er vi

beskytte den religiøse religiøse følelse

indstillet på at det her bliver undersøgt nærmere og vi er ikke villige til at træffe en beslutning inden vi har haft den her debat rigtig mange gange med dansk folkeparti og man kunne jo fristes til at spørge hvad er det nye der begrunder at vi nu skal have en fornyet debat om blasfemiparagraffen når vi alle sammen i fællesskab er blevet enige om

vil vi ikke tage stilling til en eventuel afskaffelse på nuværende tidspunkt vi afventer redegørelsen

det synes vi er det mest redelige at gøre i den

beskytte mennesker ikke skrifter og guder

derfor er vi også glade for at straffelovrådet

de juridiske konsekvenser af forslaget og vi vil afvente straffelovrådets betænkning vi vil gerne se hvilke juridiske konsekvenser de mener det har der kan være ting vi har overset så den vil vi afvente men vi

ytringsfriheden er også en afgørende præmis for at acceptere demokratiets flertalsstyre hvis man ikke må give udtryk for kontroversielle tanker og dermed forsøge at påvirke flertallet i en anden retning kan det ikke retfærdiggøres at borgerne skal overholde de love der bliver vedtaget tillader man at visse meninger er forbudte mens andre nyder fremme giver man desuden statsmagten ret til at definere sandheden hvilket nemt kan misbruges ligesom lighed for loven sættes ud af kraft når der skelnes mellem lovlige og ulovlige holdninger alligevel findes der i dansk lovgivning en række indskrænkninger af ytringsfriheden som er med til at indsnævre samfundsdebatten på baggrund af indholdet af holdningen snarere end at begrænse sig til at forbyde klare skadevirkninger af ytringer en af de indskrænkninger af ytringsfriheden følger af straffelovens § en hundrede og fyrre den såkaldte blasfemiparagraf hvorefter den der offentligt driver spot

med med eller forhåner en religion straffes med bøde eller fængsel på indtil fire måneder siden nitten seks og fyrre har denne bestemmelse dog ikke ført til

bestemmelsen har rod i tidligere tiders forestilling om at religion er samfundets sammenhængskraft og at kritik af religionen dermed kan underminere den sociale fred denne forestilling har vist sig at være uholdbar der er ingen overbevisende grund til at religiøse menneskers overbevisninger bør nyde videre beskyttelse end ateisters eller at religiøse følelser skal forskånes for kritik som folk der følger politiske ideologier og filosofiske overbevisninger må tåle derfor bør bestemmelsen ophæves og liberal alliance støtter derfor naturligvis også dette lovforslag vi behandler nu det er i øvrigt værd at bemærke at europarådets parlamentariske forsamling i anbefaling atten

og fem fra to tusind og syv har opfordret til at blasfemibestemmelser der kriminaliserer forhånelse af religion ophæves ud over danmark er det i europa kun østrig finland grækenland italien irland og san marino der stadig har

fire og tredive fra juli to tusind og elleve konkluderet at et forbud mod blasfemi er uforeneligt med artikel nitten i konventionen om borgerlige og politiske rettigheder der beskytter ytringsfriheden det vil derfor være i fuld overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser at ophæve blasfemiparagraffen

en god idé at man ophævede den her bestemmelse

kunne det jo være at der kom nye argumenter på banen det kunne jo være at straffelovrådet kom med noget nyt som vi ikke sådan lige

overvejet eller haft med i vores overvejelser

at det vil være hensigtsmæssigt at vi afventer straffelovrådet og hører hvad

har at sige det kunne være at der kom noget nyt frem

der på søndagsskolemanér belærte os om at de vrede muslimer havde ret til at

sig krænkede de samme scener gentog sig i år da den i øvrigt dårlige og temmelig smagløse film innocense of

ifølge nogle kilder er omkring hundrede døde som følge af optøjerne kristne fik i hvert fald skylden og blev forfulgt og nogle steder slået ihjel

følge af filmen den kristne kirke i pakistan som faktisk blev grundlagt af en dansk missionær

kirken og satte den og den tilhørende skole i brand de europæiske politikeres følgagtighed var pinlig eus ikkefolkevalgte udenrigsminister catherine ashton var ude at markere at der var tale om religiøst had fra dem der havde lavet den pågældende film og opfordrede i øvrigt alle til at respektere alle profeter som det hed

og mærkeligt hun nævnte ikke de uskyldige kristne der døde som følge af optøjerne eller den afbrændte kirke i pakistan den slags pinlige sandheder fejes ind under gulvtæppet i eu sammenhæng

årsagen til de evindeligt krænkede muslimer anklagen om blasfemi så er det tegninger

så er det en kunstudstilling så er det en film og hver gang er der politikere der står frem og giver udtryk for deres forståelse for de krænkede følelser

man kan så spørge om der er nogle der husker noget særligt ved året nitten syv og firs i den sammenhæng

året da kunstværket piss christ blev udstillet kunstværket var et fotografi af et krucifiks nedsænket i kunstnerens urin kunstneren ved navn serrano modtog i øvrigt efterfølgende femtentusind dollar som belønning for sit kunstværk var der vrede ja men en civiliseret vrede som udelukkende manifesterede sig i protester

det er tankevækkende hvor stor forskellen på reaktionerne er

også her er der tale om blasfemi og man kan så sandelig sætte spørgsmålstegn ved det smagfulde i kunstværket nogle vil finde det ulækkert og stødende skal kunstværket forbydes

samfund med ytringsfrihed indimellem bliver man krænket og så må man svare igen med det eneste våben der i den sammenhæng gælder nemlig det frie ord derfor nej til blasfemiparagraffen et kendetegn

et frit samfund er at religioner kan kritiseres at de religiøse følelser kan krænkes det betyder ikke at der er krænkepligt men at der er krænkeret en afskaffelse af blasfemiparagraffen er en stadfæstelse af ytringsfriheden lad mig så afslutningsvis komme med en teologisk begrundelse for blasfemiparagraffen hvert eneste år til påske

på grund af blasfemi årsagen til jesu korsfæstelse var blandt andet krænkede religiøse følelser og

farisæer og skriftkloge anklagede jesus for at krænke guds majestæt

det følger af langfredagsbudskabet at hvis guds egen søn kan udholde anklagen om blasfemi

vi også kunne tåle blasfemi og krænkelser ja de kristne

at tage blasfemi med ophøjet ro og rimeligt godt humør der er en grund til at det sammenfattende symbol i kristendommen er et kors ja der findes både rationelle og teologiske begrundelser for at afskaffe

jo også mange der gør at det at lave tegninger af muhammed og

parti som er en del af regeringen har bøjet sig for kritikken og sammen med det sekulære parti i tunesien har man aftalt at droppe paragraffen

må og skal det være sådan at de religiøse love ikke bliver lovgivning det er jo i virkeligheden alle de her religiøse love som martrer den muslimske verden

som hele tiden umuliggør en udvikling

og gør lande til retsstater det er ikke tilfældigt

jeg tænkt en del på besynderligheden i at regeringen her garanteret roser tunesien for ikke at indføre den religiøse blasfemilov mens den stædigt holder fast

at vi i danmark har denne religiøse lov nu har vi så muligheden for at sørge for at danmark i den her sag kommer op på samme niveau som tunesien der er mange her i folketinget som har den opfattelse at blasfemiparagraffen er sekulær lovgivning som er opfundet med det formål at sikre at religiøse menneskers følelser ikke bliver krænket men det er en fejlagtig opfattelse for den lov vi har i øjeblikket udspringer direkte af en religiøs lov som oprindelig var et forbud mod ytringer fremsat med den hensigt at forhåne eller spotte religionernes guddom

for en sådan anklage kan historisk kun fremsættes mod medlemmer

trossamfund men såvel troende som ikketroende kan her dømmes for forbuddet mod blasfemi forbuddet mod blasfemi er et oldgammelt religiøst dogme i alle tre verdensreligioner forbuddet går helt tilbage til den allerældste jødiske ret moseloven og i kristendommen såvel som i islam har et blasfemiforbud altså bespottelse af gud lige fra starten været indskrevet og overtrædelse betød betød

den kristne tænker thomas aquinas var af den opfattelse at blasfemi var værre end alle andre lovovertrædelser tilsammen og at kun døden var den rette straf

ikke megen uenighed om på det tidspunkt og i tusindvis af kættere måtte på bålet for at have spottet eller talt nedsættende om troslærdomme eller om gud

var der nogen slinger i valsen blasfemi måtte og skulle medføre henrettelse mente han så der kom i denne forbindelse i danmark ikke nye toner efter afsked med katolicismen dødsstraffen for blasfemi fortsatte uanfægtet efter reformationen hvor gudsbespottelse blev benævnt en forbrydelse mod gud og her blev det sådan at kongen på vegne af den formodet krænkede gud skulle foretage afstraffelsen der lå faktisk et samfundshensyn i det

var de lutherske præster og befolkningen i øvrigt enige om at gud blev så vred at han ville kaste landet ud i hungersnød i krig eller i sygdom

af den opfattelse at den blasfemiparagraf vi har i den danske straffelov i sit udgangspunkt havde noget at gøre med at beskytte mennesker

må man ændre opfattelse blasfemiloven havde sit udspring i

at gøre med guds formodet krænkede følelser og sådan har det været igennem århundreder i dag har blasfemiloven så fået et andet sprogligt indhold og har ud over at være et forbud mod at spotte gud også fået det indhold at den beskytter følelser som medlemmer af et trossamfund måtte have også i forhold til den måde de dyrker deres gud på

det er som det har været nævnt ikke ofte at paragraffen fører til dom sidste gang det skete var i nitten otte og tredive hvor der blev dømt for omdeling af løbesedler som forvrængede hellige jødiske skrifter der har herhjemme af og til været tilløb til at afskaffe blasfemiparagraffen vi har i dansk folkeparti jo altid været parat til at fjerne den men også det nuværende regeringsparti socialdemokratiet har som jeg nævnte tidligere før bebudet

daværende leder herre mogens lykketoft nuværende formand for folketinget der krævede den fjernet det fortalte han i et interview

dagblad den fjortende december hvor han i øvrigt bebrejdede venstre

til at fjerne den nu sætter begge partier så deres lid til strafferådet som skal komme med en beslutning hvorefter man så politisk i de to partier

sikre at gud ikke bliver krænket

en hvilken som helst metafysisk skikkelse som en hvilken som helst religiøs gruppe hylder ikke bliver krænket ja man kan ligefrem sige at gud denne metafysiske skikkelse i danmark på den måde har opnået lovgivningsmæssig status og er blevet en juridisk person nu kan ingen selvfølgelig vide om

denne på en gang metafysiske og juridiske person

er meget indviklet det her at nulevende rent fysisk eksisterende personer som på grund af deres stærke religiøse tro

må træffe den beslutning at lægge sag an på vegne af denne formodet krænkede gud

præcis samme måde som en far der på vegne af sit umyndige mindreårige barn kan lægge sag an mod barnets krænker dog med den væsentlige forskel at barnet her i modsætning til gud trods alt kan forklare hvori den eventuelle krænkelse

religiøse blasfemiparagraf ironisk nok gjort gud til et mindreårigt barn og umyndiggjort ham og det er den samme gud som samtidig af de samme religiøse mennesker

betragte som herre over hele menneskeheden hele universet ja ligefrem herre over straffeloven kan det blive mere indviklet nej jeg er enig med med folketingets formand når han

for ti år siden sagde sagde at paragraffen burde ophæves

er jo ikke ordentligt at lovgive om religiøse følelser da alle religiøse

og mennesker jo er så forskellige og netop har vidt forskellige indbyggede niveauer for hvornår de dels anser guds følelser for krænkede dels anser deres egne følelser for krænkede der er rundtom store og gode tendenser til at blasfemilovene bliver ophævet jeg nævnte tunesien og så sent som i dag har jeg læst at et stort flertal i parlamentet i nederlandene har vedtaget at ophæve deres lov

på området der var en hollandsk avis

den almægtige må fra nu af selv forsvare sine egne følelser vi sørger stadig væk lidt for det i danmark jeg tror nok

det være at også de store partier venstre

finder ud af at den almægtige fra nu af selv må forsvare sine følelser jeg ved godt at folketinget på forskellige områder er i gang med et arbejde som vil kunne ende i en ophævelse af § en hundrede og fyrre og jeg kan love at dansk folkeparti i den forbindelse vil medvirke med med stor entusiasme

er en fuldstændig overflødig lov og

det

så må man da også tillade at andre mennesker afbrænder dannebrog eller alle mulige andre flag for den sags skyld det kan jo også være et led i deres måde at ytre sig på

stillet et forslag som giver to års fængsel hvis nogen afbrænder dannebrog

er jo noget meget meget principielt

der skal være frihed til at forhåne religioner men der skal søreme ikke være frihed til at afbrænde dannebrog

øverst oppe hvis der er andre landes flag der kommer med at de nordiske landes flag kan vises frit grønlands og færøernes flag selvfølgelig det er flagregler og det er egentlig bare et spørgsmål om at få dannebrog

at få lighed for dannebrog i forhold til andre lande

tre gange nu det her er en debat om om blasfemiparagraffen og

og angående ligestillingen af dannebrog med udenlandske flag så kan den jo foregå på to måder den kan foregå ved at man som herre

også forbyder afbrænding af dannebrog men

også foregå ved at man tillader afbrænding af andre flag ligesom det er tilladt at afbrænde dannebrog i dag og det er jo den rigtige vej at gå hvis det er ytringsfriheden der er ens anliggende

når jeg ser dannebrog blive brændt i udlandet så opfatter jeg det faktisk som en eller anden form for det jeg sagde før til herre joachim

ikke fordi jeg ikke kan sove om natten på grund af krænkede følelser det kan jeg sagtens jeg har i øvrigt et godt

jeg ser det som en krigserklæring jeg ser det som nogle mennesker der ikke vil danmark det godt ligesom når der bliver brændt israelske flag af eller amerikanske flag

israel eller usa noget godt sådan ser jeg det her er det en helt anden diskussion en diskussion om

tåle betydelig mere end andre mennesker kan hvad angår krænkelser så det er det jeg mener

følelser og krænkede følelser ind i et skema

at sige

er værd at beskytte hvorimod det hvis det handler om om ytringer om religion

ikke er værd at beskytte jeg har meget svært ved at

som vi vel er enige om

og man gerne vil ligestille det danske flag med andre nationers flag skulle man så ikke afskaffe det forbud mod at brænde andre nationers flag så er der åbent for symbolik

af jeg synes også at sådan må israelere også føle

når de ser deres flag bliver brændt og

synes det er to forskellige diskussioner fru pernille skipper kan jo have ret i at hvis man så afskaffer forbuddet mod at brænde andre landes flag

den køber jeg egentlig på en eller en måde det er

det er da aldrig rart at se

mine følelser i den grad bliver krænket

landes politikker bør også kunne blive udfordret det er en del af demokratiet og ytringsfriheden

at vi skal kunne udfordre religioner og debattere dem åbent i demokratiet skal man så ikke også via andre symboler have lov til at

udfordre demokratiet og debatten der er noget her der ikke helt holder men jeg kan høre på ordføreren at det lyder som om

der er mulighed for at vi helt afskaffer forbuddet

igennem årene at vi mener at

om en forstærket indsats imod bander og andre kriminelle som bruger afpresning som en indtægtskilde og det er derfor vi har bedt justitsministeren om at svare på følgende spørgsmål hvad kan regeringen oplyse om afpresning

eller skal acceptere den slags rå og afstumpede kriminalitet mod lovlydige borgere det har klart været tilkendegivet flere gange før

min side og det er nu understreget for at understrege at det mener jeg

understrege at bekæmpelsen af rocker og bandekriminaliteten har høj prioritet både for regeringen og for mig som justitsminister og det emne vi

ligger det regeringen

det tror jeg også fremgik da da jeg for fire uger siden gav en redegørelse for selv samme emne i forbindelse med et åbent samråd i retsudvalget

i herre peter skaarup havde indkaldt mig til på det samråd redegjorde jeg detaljeret for dagens emne over for retsudvalget og

ridse op hvad jeg redegjorde for i retsudvalget om blandt andet politiets viden om afpresning af erhvervsdrivende og indsatsen på området og jeg vil slutte med et par generelle bemærkninger om indsatsen imod rocker og bandekriminaliteten til brug for

hørte rigspolitiet udvalgte politikredse om deres viden om sager om afpresning af erhvervsdrivende

den lejlighed altså i samrådet i retsudvalget

viser det generelle billede at afpresning af erhvervsdrivende synes at være mest udbredt i københavn østjyllands politi og nordjyllands politi oplyste således at der ikke umiddelbart sås at være registrerede sager om afpresning af erhvervsdrivende hvor der var stillet krav om beskyttelsespenge samtidig havde fyens politi

at versere én enkelt sag om afpresning af en restauratør og til brug for

for cirka fire uger siden havde københavns politi oplyst at kredsen i to tusind og tolv

elleve sager om opkrævning eller forsøg på opkrævning af beskyttelsespenge fra erhvervsdrivende jeg redegjorde i den forbindelse for at københavns politi generelt har meget stor fokus på spørgsmål om afpresning af erhvervsdrivende for eksempel har politiet på nørrebro taget initiativ til at uddele såkaldte action cards i de relevante restaurations og forretningsmiljøer der fortæller fortæller hvordan man skal forholde sig ved et forsøg på afpresning derudover følger lokalpolitiet op på anmeldelser gennem den såkaldte din betjent ordning

skal ikke gentage alle detaljer i dag men i stedet henvise til min besvarelse af enogtredivete oktober

grundigt redegjort for situationen i københavn og for københavns politis kan

sige meget målrettede indsats på området i samrådet for nylig redegjorde jeg dernæst for de undersøgelser om omfanget af sager om afpresning og lignende som flere brancheorganisationer har foretaget blandt sine medlemmer undersøgelserne viste at mellem tre og fire procent af de

organisationers medlemmer har oplevet afpresning krav om beskyttelsespenge eller lignende igen vil jeg tillade tillade mig at henvise til min besvarelse af spørgsmål

to og tres fra retsudvalget hvor der er redegjort nærmere for resultaterne af undersøgelserne mere overordnet

sige at hvis man skal forsøge at sammenfatte politiets og branchens erfaringer er der noget der tyder på at afpresning og og opkrævning af beskyttelsespenge fra erhvervsdrivende ikke er så udbredt som man kunne frygte

altså ikke umiddelbart noget der tyder på at der er tale om et generelt eller mere systematisk forekommende problem når det er sagt

er klart at det er fuldkommen uacceptabelt at den slags metoder overhovedet forekommer og derfor skal

ved da også at politiet tager anmeldelser i sådanne sager meget alvorligt ligesom politiet generelt gør en stor indsats mod afpresning i områder hvor der er mistanke om problemer

den seneste tid har stået frem og fortalt om afpresning det er vigtigt og det er modigt gjort og det er jo den eneste vej frem hvis vi skal have mulighed for at komme det her modbydelige problem

anklagemyndigheden yder en stor indsats for bekæmpelse af rocker og bandekriminaliteten og tallene på området viser da også at den massive indsats mod rocker og

den helt rigtige vej det gælder blandt andet den seneste kvartalsvise oversigt

indsatsen mod bandekriminalitet som blev oversendt til retsudvalget her den tolvte november i år oversigten viser

to tusind og tolv er rejst fire hundrede og fem og halvtreds sigtelser

slutte med at sige at regeringen som bekendt fra start har lagt afgørende vægt på at fastholde de senere års stramme kurs over for

rocker og bandekriminaliteten det er blandt andet sket med den brede flerårsaftale

at støtte den massive og meget vigtige indsats på området og det kan jeg kun håbe

er enige med mig i det handler således om at lægge et massivt pres på de kriminelle bander så vi kan få sat en stopper for deres modbydelige kriminalitet og den

miljøer herunder afpresning krav om beskyttelsespenge og andre afstumpede metoder

den massive indsats på området er den rigtige og den agter jeg selvsagt at

haft lejlighed til at diskutere det her og retsudvalget har besøgt

grund til at rose ejeren af café viking for den indsats hun har gjort det er modigt at man står frem og det er noget af det som

vi har brug for men det ændrer jo ikke ved at selv om politiet har iværksat en række initiativer og selv om politiet har en række redskaber til rådighed og har udviklet nye redskaber så kan vi jo se at det stadig væk er et problem og et problem der har været kendt igennem flere år og derfor er der behov for at man løbende kigger på at iværksætte nye

det er baggrunden for den forespørgselsdebat som vi

godt gennemgå nogle af de eksempler der har været inden for de senere

også medlemmerne kan se at der er behov for at man

i september to tusind og otte forlangte to personer titusind kroner om måneden fra otte bordeller i københavn gerningsmændene truede de prostituerede med vold og med at rasere bordellet

tusind og ti blev en ledende figur i banden black cobra idømt fængsel for at opkræve femogtredivetusind kroner i beskyttelsespenge fra en kok på den københavnske vestegn et bordel i ringsted blev afkrævet titusind kroner om måneden og både bandidos og hells

krævede pengene og bordellet blev til sidst brændt ned fordi betalingen ikke faldt i august to tusind og elleve forlangte en gruppe mænd titusind kroner om måneden fra en grillbar i valby i københavn og mændene truede med at brænde stedet ned og med at stikke ild på personalets biler hvis ikke de fik de penge som de forlangte

to tusind og elleve forlangte en mand femtentusind kroner om måneden i beskyttelsespenge fra en caféejer i valby i københavn han truede med at brænde

fortalte en jysk tatovør til ritzau at han årligt

der er ikke nogen tvivl om at der er er et problem ministeren var selv inde på at der er forskellige handelsforeninger som har lavet undersøgelser men jeg kan ikke lade være med at henvise til hvad nørrebro handelsforening sagde da det kom frem

på nørrebro det er så hans mejlshede som er formand for nørrebro handelsforening og han sagde

som reaktion på at der var kommet afpresningssager frem jeg er egentlig overrasket for i nørrebro handelsforening spørger vi regelmæssigt vores medlemmer og af de cirka halvtreds medlemmer vi har har vi ikke nogle kendte

tyder på at når en handelsforening på nørrebro som jo spørger sine medlemmer bliver overrasket over

det godt være et argument for at vi herinde skulle se om vi ikke kunne sætte os ned tale sammen og finde en måde hvorpå vi kan undersøge omfanget til bunds

men jeg synes stadig væk at der er behov for at man gør en ekstra indsats på det her område

vi klart viser de bander og andre kriminelle elementer at den måde at føre en virksomhed på

samfund og vi vil slå hårdt ned på det og også meget gerne hårdere hvis

er en del af baggrunden for at jeg på vegne af venstre konservative liberal

folketinget konstaterer at indsatsen mod bander og andre kriminelle der afpresser erhvervsdrivende er utilstrækkelig folketinget pålægger regeringen at afdække problemets omfang herunder skyggetallene folketinget pålægger regeringen at indkalde partierne til møde hvor partierne blandt andet skal drøfte behovet for højere straffe for afpresning

de virkelige vindere er dem der bedriver

nogle af de værtshus og restaurationsejere

i antallet af sager om afpresning

få et fuldstændigt overblik over problemets omfang fordi det er

præget af mørketal og de undersøgelser der er lavet blandt andet horestas undersøgelse som jeg også tror ministeren henviste til

det vanskeligt at få et reelt billede af problemets omfang netop derfor er det væsentligt at sætte ind over for

mafiaen har i årevis chikaneret erhvervslivet

og de handlende i den sydlige del af italien og som butiksindehaver har man simpelt

indregne beskyttelsespenge som en del af de faste udgifter på lige fod med regninger for vand og el det er fuldstændig uacceptabelt og noget vi normalt ikke ser i danmark det er en situation som

ikke må må komme

komme sager op tager politiet det alvorligt

bekymrede politikere belært om at de ikke skal lege

i stedet tage den udvikling som vi ser

også gerne kvittere for at dansk folkeparti har indkaldt til den her forespørgselsdebat i dag danmark skal være et trygt samfund hvor vi har tillid til hinanden og tillid til

politiet der løser problemerne når der

individer som ikke kan finde ud af at gebærde sig inden for de rammer fællesskabet

fordi det er ukendt hvem der inddriver beskyttelsespenge

problemet er at der er ingen eller meget få der tør gå til politiet og her opstår den parallelle retsopfattelse lad mig give to eksempler som ikke har noget med afpresning

illustrerer den samme tendens i maj måned blev fire jyske koncertgæster overfaldet

forvildet sig ind i folkets park

der stod bag og selvfølgelig er der personer på nørrebro der sidder inde med viden om hvem de øvrige

med politiet og det er meget beskæmmende et andet eksempel i oktober besøgte folketingets retsudvalg nørrebro for at

på hvorvidt københavnerbydelen var ved at udvikle sig til et parallelsamfund med afpresning og egen opfattelse af lov og orden og i den forbindelse var det meningen at udvalget skulle møde i folkets hus det møde blev imidlertid aflyst med kort varsel og flyttet til en anden lokation

brugere ikke ønskede at folketingets retsordførere

institution som københavns kommune yder et massivt skatteborgerbetalt tilskud til

er endnu mere beskæmmende er at ingen i københavns kommune

at folketingets retsudvalg ikke var velkommen

og det er den parallelle retsopfattelse

politikere ikke er velkomne der fører til at afpressere som dem der er set på café viking desværre får alt for gode

vedtagelse som dansk folkeparti

afpresning står der jo ofte mere end bare en enkelt person

der står noget organiseret netværk organiseret kriminalitet og det skal vi som samfund heller ikke have tålmodighed med derfor skal der ud over de stærke borgere også et stærkt politi til at sørge for at bekæmpe afpresning af erhvervsdrivende og politiet skal komme efter organiserede bander der prøver afpresning netop indsats mod bander er jo så

også noget af det som vi aftalte at politiet særligt skal gøre noget ved da vi lavede den sidste aftale om politiet ministeren har så gennemgået hvad politiet gør i dag

hvad de siger om problemet og hvad de siger om omfanget for socialdemokraterne er det afgørende her at der sættes hårdt og resolut ind

man kan sige det mindste man kunne kræve fra folketingets side og da folketingets retsudvalg var på besøg på café viking tror

man kan sige at den der varme og den der konsekvente indstilling til livet det er også det der med at sige fra

den samme muld varmen handler om alt det der er godt og sundt i vores land og konsekvenser handler om at det ikke skal rulles tilbage borgere der siger fra og politi der konsekvent følger op på anmeldelser er nøglen til et godt samfund der bekæmper kriminalitet og det gælder også pres på erhvervsdrivende på den baggrund skal

med følgende forslag til vedtagelse folketinget tager på det kraftigste afstand fra afpresning af erhvervsdrivende som samfund vil vi ikke acceptere den slags metoder fra organiserede kriminelle som undergraver vores retssamfund folketinget noterer

med tilfredshed at politiet tager anmeldelser om afpresning meget alvorligt og har fokus på spørgsmålet om afpresning af erhvervsdrivende ligesom politiet generelt yder en stor indsats mod afpresning i områder

mistanke om problemer folketinget er dog samtidig opmærksom på at der er behov for at lokalsamfund og erhvervsdrivende er involverede folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte en generel indsats mod organiseret kriminalitet

kommuner lokalpoliti lokalmiljøer og forretnings og restaurationsmiljøer

at politiet skal være i stand til at yde den nødvendige beskyttelse af erhvervsdrivende

også at jane var inde på hvordan har herre ole hækkerup det egentlig med

ole hækkerup det med den udvikling der ligesom er hvor hvor ejeren af café viking

stoler nok på politiet og myndighederne til at hun

gjorde en stor indsats for at være opsøgende

jane på café viking og andre vi snakkede med syntes at politiet gjorde meget for at komme ud og for at være opsøgende

er stærke og siger fra ikke skal stå alene det virkede på mig

love og regler og ikke respekterer politiet

op på vegne af regeringspartierne og regeringens støtteparti enhedslisten at at man ikke vil noget

det synes jeg egentlig ikke at man kan være bekendt i

henriksen læste op men det er ikke min vurdering og så vidt jeg kunne forstå justitsministeren heller ikke politiets vurdering at det er problemer med strafferammer eller med hvilke kompetencer politiet har der sætter begrænsninger for at følge op på det her

utrolig vigtigt at politiet tager hver eneste anmeldelse

undskyld mig de tilfælde hvor en borger henvender sig og anmelder en forbrydelse som påvirker ikke bare borgeren selv men hele samfundet

en forbrydelse af lad os være ærlige lidt mindre

cykellygter det her er virkelig afgørende for

være rart at høre hvad herre ole hækkerup politisk mener om

til at konstatere at de her problemer

forsvundet til trods for at der er iværksat flere initiativer fra politiets og at der er en lang række redskaber til rådighed

er der også behov for at man politisk sætter sig ned og diskuterer hvad man

behov for højere straffe om der er behov for at lægge mere vægt på udvisning i

statsborgere jeg synes det er mærkeligt at man ikke

socialdemokratiske ordfører ikke strække sig lidt længere

grad af mistillid til politiet som om det her ikke var godt nok som om det ikke blev bekæmpet

når herre martin henriksen siger at noget af det vi lagde op til i vedtagelsen

skærpet udvisning af udlændinge der laver afpresning

for udvisning har vi normalt en trappemodel men lige præcis når det gælder afpresning har vi ikke en trappemodel hvor man skal gå ind og vurdere folks tilknytning til danmark før der kan ske udvisning så på det punkt må man simpelt hen sige at jeg tror

være relevant at sætte sig ned og finde ud af de her ting kende omfanget og diskutere

gøre mere i vores forslag til vedtagelse skrev vi bla at folketinget pålægger regeringen at afdække problemets omfang herunder skyggetallene

ikke forstå at man skulle have noget imod at stemme for i min ordførertale refererede jeg formanden for nørrebros handelsforening der at det kom bag på ham at der var så mange medlemmer der var blevet udsat for afpresning det taler trods alt for at der skal en undersøgelse til der så at sige lige går et spadestik dybere end det vi har kendskab til nu jeg forstår

det vi lige præcis så da vi var ude på nørrebro

var at politiet var med rundt de var med rundt da vi

hel gennemgang af projektet din betjent hvor de kom ud og var opsøgende var det der gjorde at de havde fingeren på pulsen det var det der gjorde at de præcis

for at skride ind over for det den politiindsats støtter jeg

der forsøger at pille ved noget grundlæggende

det er det vi har forsøgt at udtrykke meget præcist i vores vedtagelse hvor vi siger ja det er godt med stærke borgere ja det er fremragende

er det faktisk sådan at gerningsmanden er blevet stillet til ansvar

jeg har den holdning at ingen erhvervsdrivende skal føle sig magtesløse og bare skal se på mens banditter flår dem for deres surt optjente penge det kan vi på ingen måde tolerere

er kommet meget i fokus efter café viking som retsudvalget jo også besøgte det var i øvrigt et rigtig godt besøg og jeg synes at det efterlod et indtryk af en meget tilfreds

politiet og kommunen for deres indsats som var rigtig glad for at der var blevet handlet hurtigt og som i øvrigt var meget overvældet over den opbakning

godt rose jane for hendes mod det er personer som hende der gør at

holder mund vi har simpelt hen behov for at civilsamfundet klart siger fra det har jane gjort

det her problem heldigvis ikke er så omfattende som man kunne frygte tre fire procent af medlemmerne har

godt have været mere tilfredse hvis tallet var nul

så omfattende som man kunne have troet det er ikke et kæmpestort

og formentlig heller ikke et organiseret kriminalitetsproblem jeg er rigtig glad for at politiet fremover forebyggende tager en snak

restauratørerne når de alligevel er ude på bevillingskontrol når de kommer rundt

vil de simpelt hen spørge ind til det her og det betyder jo at vi meget hurtigt vil kunne

reagere på det det synes jeg er fuldt

kan jeg selvfølgelig støtte jeg tror at

vi kan sige at der bliver taget hånd om det her problem i dag og jeg ser ikke noget behov for

eller en ændring i politiets indsats

det klare indtryk fra besøget på café viking at der bliver taget hånd om det her og at man ser med ganske stor alvor på

det ligge det jeg godt vil spørge

at der er behov for andet end det der står i

godt med rimelig sandsynlighed kan konkludere at der

behov for at vi tager yderligere drøftelser af det her jeg synes at eksemplet med jane viser os

på besøg hun var rigtig glad for politiets og kommunens håndtering

jeg tror ikke vi skal blæse den her sag op og skabe større utryghed

i min ordførertale men men jeg tror at problemet er større

nogle brancheorganisationer der har lavet en en undersøgelse hvor

socialdemokrater i borgerrepræsentationen har

en lidt større afdækning af hvor stort det her problem er hvad

på det her område vi har en undersøgelse fra brancheorganisationerne som jo nok vil være være de nærmeste til at kunne undersøge det her til bunds og den viser at der ikke er noget stort problem her jeg er enig med venstres ordfører i at afpresning når det sker er et problem det er der ikke nogen erhvervsdrivende der skal finde sig i men jeg synes

så står myndighederne i kø for at hjælpe dem og det sker ganske effektivt

bander eller rockere der stod bag blandt

tilfælde med café viking fremgår det jo at det var et bandemiljø omkring mjølnerparken

hedder brothers hvor der var en person der var involveret i det så

det forstår jeg

ikke overvejet i første omgang

der da behov for yderligere drøftelser af et så alvorligt problem og selvfølgelig er der da elementer af organiseret kriminalitet er med ind over kunne det ikke være befriende hvis vi fandt ud af omfanget af

vi er meget godt kørende jeg vil ikke anfægte at det her

det synes jeg faktisk det er jeg mener ikke at der er nogen erhvervsdrivende der skal finde sig i at blive afpresset men jeg mener samtidig også at vi faktisk har et system med politi

og andre myndigheder som reagerer når det her sker og de reagerer effektivt og de reagerer hurtigt

set enig i at at det var en udmærket tur vi havde til nørrebro og

at når retsudvalget tager ud på nørrebro så

når vi går ned ad gaden på nørrebro

politiledelsen hvordan

de klarer det siger politiledelsen at de klarer det fantastisk godt

jo godt være at vi fra politisk side sagde samtidig med at vi anerkender politibetjentenes indsats for det gør vi

det her er det fremmeste eksempel på at tingene fungerer når myndighederne spiller godt sammen og vi har faktisk

rockere bander organiserede kriminelle som mener at de kan danne deres egne parallelle retshåndhævelsessystemer og kræve at mennesker

skal betale penge for at opholde sig i et område

justitsministeren har fremlagt at politiet gør en stor indsats men jeg vil også sige at politiet

ikke kan gøre det alene politiet kan ikke ikke stå imod alene lokalområdet

enkelte naboer de andre forretningsdrivende i et område skal stå sammen

sige fra uden konsekvenser hvis det skal have en virkning der er ikke nogen der må stå alene med det her problem der er ikke nogen som kun i gåseøjne må få opbakning fra politiet det er vigtigt for

problemerne til livs at vi alle sammen bakker op om at rockere og bander

men det er også vigtigt i

at enkeltpersoner vælger at sige fra

som er blevet omtalt flere gange i dag og tidligere hun sagde ikke kun fra hun stillede sig sågar frem i nationale medier

for at opfordre andre til at gøre det samme

det tror jeg er medvirkende til at der måske er andre som også tør

stille sig frem i fremtiden og sige fra

spiral så at sige hvis så mange som muligt i lokalområdet lokalområdet bakker op

jeg tror sådan set kun at det er

der ikke er ufattelig imponerede over jane alle andre i danmark

er det rigtig vigtigt at politiet har tilstrækkelig med ressourcer og muligheder for at beskytte dem der siger fra det skal være sådan

at kunne stå ved en forretning i en periode hvis hvis der er en forretningsdrivende der har sagt fra

hvor vigtigt det er at vi ikke kun

at vi holder vågent øje med at

der også er de bedste muligheder for at nærområdet

falde ind under et af de her punkter i liberal alliance mener vi ikke

eller at man som erhvervsdrivende konsekvent må se sig over skulderen fordi man modtager trusler fra kriminelle personer derfor ser vi også i liberal alliance med stor tilfredshed på at der i forgårs blev afsagt dom over den person der stod bag afpresningen af café viking på nørrebro særligt fordi det ikke er særlig ofte at der faktisk bliver afsagt dom i de her sager eksemplet med café viking står desværre nok ikke alene og derfor mener vi i liberal alliance at det må være på sin plads at få afdækket problemets omfang og drøfte med folketingets øvrige partier om der er behov for højere straffe

er bange for repressalierne hvis de anmelder det men det man bare skal huske er at afpresningen

den dag hvor man siger fra for er der først nogle kriminelle der

uden videre kan hente guld det pågældende sted

vil de blive ved med at gøre det derfor er det vigtigt at man som erhvervsdrivende der bliver udsat for forsøg på afpresning siger fra at man ikke vil finde sig i det at man anmelder det til politiet at der kan blive gjort noget ved det

det er et ganske alvorligt problem

den erhvervsdrivende blive udsat for mere og mere afpresning

blive udsat for afpresning for de kriminelle

udvide markedet og finde flere og flere som

kan presse penge af derfor er det utrolig vigtigt at det bliver anmeldt og jeg tror at den

betale sig at sige fra det nytter noget at sige fra det giver mening at sige fra og politiet tager det her problem meget alvorligt anmeldelsen her blev jo behandlet ganske prompte

var og gerningsmanden gerningsmanden er allerede blevet dømt det er faktisk en sag der er gået ganske hurtigt gennem retssystemet og det er imponerende og

og det skal både politi og domstole have ros for for det er vigtigt at statuere

jeg tror at det at politiet

udtryk for at der er mange som ikke tør anmelde det

når jeg taler med erhvervsdrivende

at det her problem er af et større omfang end det vi kan se af politiets statistikker

et problem jeg tror på at det er et problem jeg tror på det

andet end at betale de er bange for hvad der sker hvis

så præcis en afdækning af problemets reelle omfang som muligt det er også vigtigt at vi har fokus på den her type kriminalitet altså alene det at der er en erhvervsdrivende der har sagt fra

det skal man lade være med at gøre

er mulighed for at kunne sige fra

også været med til at formulere at vi godt kunne tænke os at få set på strafniveauet nu har vi jo set én afgørelse men hvad er strafniveauet i øvrigt spørgsmålet er om der er så mange sager

er ingen tvivl om at straffen også

de der begår denne type kriminalitet kan se

vi støtter forslaget til vedtagelse som vi selv er medforslagsstillere på

et problem som betyder at københavn er napoli nej det er det heldigvis ikke

noget ved det det

dem der er stået frem et skulderklap det gør de bestemt hvorfor gør de det det gør de fordi det er er den bedste vej til at få skabt fokus på det her problem i det omfang

hvem der står bag og det giver os alle sammen bedre muligheder for at håndtere det her

fra den her debat i dag uden at have

den ros de fortjener for den meget massive indsats

har været genstand for debatten også her i dag og jeg synes at det bør understreges at københavns politi gør en meget stor indsats målrettet de miljøer hvor der er problemer

hvor der er fokus på

hvad gør københavns politi

en grundig efterforskning af alle afpresningslignende forhold

forretningslivet i udsatte boligområder hvorfor ja for at afdække mørketal som der også har været debat om de udleverer

er kontaktnumre til politiets ressourcepersoner

angivet der sker en monitorering af området og en analyse af alle anmeldte forhold således at man har det med i planlægningen af arbejdet det er klart at man tager de her sager alvorligt man har fokus fokus på problemet i

den indsats som i øvrigt finder sted i de særlig udsatte boligområder

har en orientering og en briefing af de operative enheder

selvfølgelig med stærk fokus på lokalpolitiet din betjent operativ bandesektion og specialpatruljer om mulige forhold om afpresning der er en tæt kommunikation med forretnings forretnings og restaurationsmiljøet om støtte og opbakning til at foretage anmeldelse af afpresning til politiet det er bare nogle

politiet for den meget fornemme indsats

dem der har stået frem her særlig ejeren af café viking som har foranlediget debatten

på området yderligere

systemet for hurtigt og effektivt at have fået fat i den pågældende person

københavn ikke napoli har politiet fokus på det det har de går de målrettet til værks det gør de

dem der står frem og fortæller om det her et skulderklap

jeg så forsøgt at beskrive hvad politiet rent faktisk gør også proaktivt virkeligheden er

at med den her regering der nu er kommet til

indsatsen over for det her spørgsmål som relaterer sig til rocker og bandegrupperinger aldrig nogen sinde været mere målrettet mere fokuseret og mere prioriteret end den er på nuværende tidspunkt der er jeg glad for at de to partier som har været særlig aktive

også er med i aftalen om politiets

er indsaten målrettet og prompte og den skal komme kontant og jeg synes jo at i det konkrete eksempel med med den afpresning som har fundet sted i forbindelse med café viking

her op til et niveau hvor det i hvert fald ikke hører hjemme der er problemer og dem tager vi fat på det gør vi fra politisk side ved at vi har lavet en god aftale om politiet

stå frem skal motiveres til at stå frem får vi fat i

straffen prompte og kontant

de meget vel kan være der men hvordan får man dem frem ja det gør man jo blandt andet ved at være til stede i miljøerne og ved at være i dialog med

vi er bare nogle partier der synes at selv om

er hver evig eneste sag og der er som sagt elleve nu som politiet efterforsker

så ville det bare være rart at høre justitsministeren

også at de partier som er med i aftalen bør anerkende

selvfølgelig til fulde at man ønsker en debat om det her

at der ikke er skabt

både dem der står frem og fortæller om problemet og politiet som er til stede helt ude i de her lokale miljøer hvor der kan forekomme de her fænomener

der bliver selvfølgelig gjort et godt stykke arbejde fra politiets side og fra andres side men der kan gøres mere det synes jeg er ret indlysende det var et uambitiøst forslag til vedtagelse fra regeringspartierne og enhedslisten

tilløb til at iværksætte yderligere initiativer på området der var ingenting i det og det synes jeg er skuffende

kom bag på mig var at socialistisk folkepartis ordfører sagde noget i stil med

at afpresning og fænomenet beskyttelsespenge formentlig ikke var en del af af organiseret kriminalitet det synes jeg er skræmmende for

ikke løse et problem hvis ikke man erkender at

problemet eksisterer mange af de sager som vi også har drøftet her i dag viser jo at der er bander at

som er involveret i afpresning og beskyttelsespenge

på at det i et eller andet omfang er en del af

det synes jeg ville klæde regeringen og regeringspartierne

man i højere grad anerkendte det

er tankevækkende at at man fremlægger et forslag til vedtagelse

nuværende indsats socialistisk folkepartis ordfører

er selvfølgelig behov for yderligere drøftelser for

vi sætter os ned og diskuterer hvilke initiativer vi skal tage så

rækker lidt fremad og vi ikke bare stiller os tilfreds med den indsats som på mange måder kan være udmærket men som ikke er nok bliver vi nødt til at sætte os ned og diskutere så vi kan finde frem til

de løsninger som mest effektivt bekæmper de kriminelle der kræver

også at vi på et tidspunkt får lejlighed til at få taget den her debat i folketingssalen igen og at de partier som nu sidder på flertallet så vil være indstillet

højere straffe kigge på udvisningsbestemmelserne

for bare at sige at det der sker nu er godt nok jeg synes erfaringen viser at man altid

at politiet selvfølgelig gør hvad de kan men det fratager jo ikke os det politiske ansvar det fratager ikke justitsministeren

vi ønsker en undersøgelse som også går ind

kommer frem i lyset men det vil herre ole

om hvis vi kunne få flere af de skyggetal frem i lyset kunne vi også politisk give politiet en bedre mulighed for at gøre mere på området det er der hvor det politiske ansvar kommer ind og det er der hvor jeg mener at

parti og mit parti bakker politiet op så spørger jeg bare hvad er det egentlig herre martin henriksen mener med at der står at indsatsen mod bander og andre kriminelle er utilstrækkelig

yder

at han forsøger at få debatten til at handle om hvem der har mest tillid eller mistillid til politiet

de fleste partier herinde har stor tillid til de politifolk især til de menige politibetjente som gør en fremragende indsats for at hjælpe borgerne og det faktum at dansk folkeparti er med i en fire årig politiaftale gør jo ikke

ikke har tænkt sig at diskutere hvordan vi kan gøre det bedre det ville da være mærkeligt

hver gang vi lavede en aftale i folketinget så satte vi os ned og sagde den aftale løber de næste fire år og derfor har vi

det her område vi diskuterer i dag det ville da være meget meget mærkeligt men altså